ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tyve af marie krarup mads fuglede joachim b olsen og naser khader og der kan stemmes

så slutter vi afstemningen

her foreligger der fire forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af mattias

mads fuglede joachim b olsen og naser khader og der må stemmes

slutter afstemningen

herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og tyve

det er der

er som vi også sagde ved første behandling enig i den langsigtede målsætning med det her forslag men vi har været

i forhold til at sikre varmekunderne vi har på den baggrund

før første behandling og mellem første og anden behandling og mellem anden og tredje behandling krævet forhandlinger om at finde en løsning som i højere grad kunne sikre varmekunderne rundtomkring i landet mod prisstigninger

række ændringsforslag som vi tager positivt imod og dem har vi også stemt for men vi ville gerne være gået videre for

det har regeringen afvist og det synes jeg egentlig at ministeren skal forklare her på talerstolen hvorfor man ikke vil imødekomme

er stillet til lovforslaget enhedslisten er med i energiforliget det vedstår vi vi vedstår at der skal findes en løsning

noget som er landet og som vil medføre at man i nogle områder vil opleve højere varmepriser vi synes at de her forhandlinger har båret præg af at

så når enhedslisten om lidt vil stemme gult

det her forhandlingsforløb ikke har været tilfredsstillende

godt klar over at der skal findes en ordning

jo derfor at der i processen er blevet appelleret til at der skulle forhandles om det her og de forhandlinger sluttede så da dansk folkeparti ligesom tilsluttede sig det som ministeren ville strække sig til

haft de samme bekymringer og og deltaget i den del af forhandlingerne som har handlet om det her her men

der blev lyttet meget meget men jeg tænker egentlig at

forslaget gennemfører en del af energiaftalen fra juni måned som alle folketingets partier står bag lad mig indledningsvis prøve at redegøre for hvorfor lovforslaget egentlig er en god idé det er der tre grunde til

det har tjent os godt men i takt med at vi får mere grøn strøm fra vind og sol

er det både ulovligt og ufornuftigt at give femten øre i støtte per kilowatt time til grøn strøm fra biomasse i det uendelige vi kan få strøm meget billigere det har det netop afgjorte teknologineutrale udbud også vist her fik vi grøn strøm for omkring to øre for det tredje udløber

af den nuværende ordning den første april to tusind og nitten det er derfor samlet set rettidig omhu nu at få udfaset femten øreordningen på en ordentlig måde regeringen har

et forslag som har været diskuteret intensivt regeringen har lyttet til kritikken og indarbejdet en overgangsordning i lovforslaget overgangsordningen tager højde for at værket kan have reinvesteret inden for de senere år og vi har endda under vores drøftelser aftalt at lempe overgangsordningen yderligere ved førstebehandlingen blev der

herre jens joel socialdemokratiet efterlyst en drøftelse i energiforligskredsen af sagen inden den endelige behandling af lovforslaget det ønske blev også delt af dansk folkeparti sf enhedslisten og alternativet

endnu en omgang drøftelser af konsekvenserne for varmeforbrugerne i

jens joel i spidsen lagt et betydeligt pres på regeringen for i højere grad at kunne tilgodese værker som eksempelvis har haft en langsommere indfasning af elproduktion på biomasse eller var havnet i en situation hvor der kunne opstå betydelige varmeprisstigninger regeringen har dog afvist at komme disse ønsker i møde

regeringens opfattelse ikke er tilstrækkelig begrundet og ville føre til betydelige ekstraomkostninger det er regeringens vurdering

de eksisterende ikke afskrevne biomassefyrede kraft varme værker kan få støtten på femten øre i femten eller tyve år der er imidlertid meget der tyder på at nogle værker har brugt tilskuddet til at holde varmeprisen kunstigt lav i stedet for rettidigt at afskrive investeringerne når støtten så ophører

de værker selvfølgelig nødt til at hæve varmeprisen fordi de har skubbet afskrivningerne foran sig hvis de havde afskrevet mere rettidigt over de femten eller tyve år

behov for at hæve varmeprisen det er ikke rimeligt i den situation at varsle en varmeprisstigning der svarer til at overvælte hele bortfaldet af femten

og dermed se helt bort fra alle de millioner af støttekroner der hvert år i op til tyve år er rullet ind på kontoen man kan få det indtryk fra sektorens kritik at kassen smækkes i

der helt lukkes for støtten intet kunne være mere forkert lovforslaget er efter min mening en meget gavmild ordning hvor elproduktion på biomasse støttes med op til syv milliard kroner frem mod to tusind og tredive og hvor flere værker fortsætter med at få støtte

enkelte helt frem til to tusind og ni og tredive der har her i tinget og i offentligheden været nævnt eksempler på konkrete værker

gøre opmærksom på at avedøres

skønnes at kunne få en samlet støtte i størrelsesordenen to

i to tusind og to og tyve og lad mig også nævne randers kraftvarmeværk

når deres femten ørestøtte udløber i to tusind og fire og tyve og det er væsentlig mere end der er investeret

meget alvorligt at der er tale om en politisk aftale

jeg også tillid til at der nu kan tegne sig en bred opbakning til lovforslaget jeg håber at vi nu i fællesskab kan sætte et flueben ved

der er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at

ønsker nogen at udtale sig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

ønsker nogen at udtale sig

da det ikke er tilfældet går

der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om

der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om

nummer tolv og tretten tiltrådt af udvalget

jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

med forslaget pålægger enhedslisten regeringen at fremsætte de nødvendige forslag der giver forældre til børn der har behov for under ni timers ugentlig støtte i folkeskolen mulighed for at få deres klager over den tildelte støtte behandlet af klagenævnet for specialundervisning regeringen kan ikke støtte forslaget enhedslisten begrunder forslaget med at det efter deres opfattelse ikke er rimeligt at forældre til en folkeskoleelev der er tildelt mindre end ni timers støtte ikke har mulighed for at få prøvet en klage

klagenævnet for specialundervisning forslagsstillerne henviser blandt andet til at fns handicapkomité har anbefalet at alle børn med handicap

har krav på at få et undervisningstilbud der står mål med deres behov og de har krav på at få den nødvendige støtte

og specialundervisning hvis forældre mener at deres barn har behov for specialundervisning kan de klage til klagenævnet for specialundervisning uanset at deres barn får støtte i under ni timer ugentligt denne ret til at klage har været gældende både før og efter inklusionslovgivningen som den socialdemokratisk ledede regering fremsatte i to tusind og tolv og som s sf rv v kf og

sådan at jo længere væk man er fra elevernes hverdag desto sværere er det at vurdere de enkelte elevers behov regeringen mener derfor ikke at en statslig klageinstans skal træffe beslutning om hvorvidt en elev har behov for at komme på et læsekursus eller i hvor mange timer eller i hvilke fag der skal være en ekstra lærer i klassen det er heller ikke en statslig klageinstans der skal beslutte om den pædagog der står for frikvarteret har kompetencer eller dømmekraft til at vurdere om eleverne har en god leg og om alle elever har mulighed for at være med det er og bliver de professionelle der lokalt og tæt på eleverne skal træffe den slags beslutninger det bør ikke være et klagenævn der er alt for langt fra skolens hverdag og praksis enhedslistens forslag

til eleverne i folkeskolen vil reelt indebære indførelse af en generel klageadgang over skolelederens pædagogiske afgørelser til en statslig klageinstans i dag har skolelederen den

pædagogiske kompetence til at træffe alle konkrete beslutninger om skolens elever inden for de mål rammer og principper som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat enhedslistens forslag vil være et væsentligt brud med

elever med mindre støttebehov kan tilrettelægges på mange forskellige måder alt efter de konkrete behov hos eleverne på skolen det kan være gennem undervisningsdifferentiering holddannelse tolærerordning

teaching faglig støtte i klassen supplerende undervisning og personlig assistance de gode beslutninger træffes som sagt bedst tæt på eleven og forældrene på den lokale skole det er skolelederen der har ansvaret over for eleven og det er også skolelederen der står til ansvar over for skolebestyrelse og kommunalbestyrelse det vil regeringen ikke ændre på

regeringen mener at det fortsat skal være en lokal beslutning støtte kan dække over mange forskellige ting og det vil kunne føre til en meget uheldig udvikling hvis vi åbner op for at man kan klage over skolelederens daglige beslutninger som jo i praksis træffes i tæt samarbejde med lærere og pædagoger regeringen anerkender at elever forældre

og skoler kan se forskelligt på om elever får den fornødne støtte i skolen og på det rigtige tidspunkt et aktuelt eksempel er elever med ordblindhed

der ikke bliver opdaget i tide og lærere der mangler den nødvendige viden om at støtte eleven men løsningen her er ikke at statsliggøre skolens undervisning og pædagogiske valg gennem udvidelse af klageadgangen til et statsligt klageorgan det er virkelig svært at tale når der

meget svært at koncentrere sig vi skal bruge helt andre metoder til at støtte kommunerne i at træffe de gode valg

til elever med mindre støttebehov det kan være gennem udvikling af redskaber som ordblindetesten formidling af den nyeste viden og styrkelse af den pædagogiske og psykologiske rådgivning på baggrund af dette kan regeringen ikke støtte forslaget tak for ordet

det er meget naturligt at tænke det sådan dem der vil være allertættest på

er vel dybest set barnets forældre som er sammen

til børn og unge med handicap at de synes der er problemer med at skolerne ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeser

dem der er allertættest på børnene og når de nu formulerer et behov for at der skal være en mulighed for at klage hvis de er uenige med skolens ledelse

tættest på barnet også er dem der får

for specialundervisning uanset at deres barn får støtte i under ni timer ugentligt sådan

det som vi stiller os noget mere tvivlende over for er jo hvorvidt man skal klage over helt almindelige pædagogiske afgørelser i i hverdagen og der mener vi simpelt

men ministeren er jo som jeg fuldt opmærksom på at man

omdefinerede specialundervisningsbegrebet i forbindelse med inklusionsreformen

har man et støttebehov på ni timer eller derover

er det derimod en time mindre så kan man ikke synes synes ministeren ikke at det er en underlig skelnen

kan forældrene klage over indholdet af den støtte de får men hvis barnet har behov for en time mindre altså her otte timer så er forældrene afskåret fra at klage hvis de ikke synes at barnet får den rigtige støtte er det ikke en underlig rigid grænse at sætte for forældrenes indflydelse på

sted hvor der også er mulighed for kan man sige

træffe beslutningerne lokalt på de frie skoler er der endnu friere rammer for hvordan man kan tilrettelægge det og det kommer der altså nogle gange nogle meget fine løsninger ud af altså at man tager ansvaret på sig lokalt og

noget meget formalistisk så jeg

hvis man har fået tildelt over ni timers støtte

man berettiget til at kunne klage men det kan man ikke

er der ikke ræson i at lytte til fns handicapkomité

barnet får støtte i under ni

der her er en grænse for i forhold til de almindelige pædagogiske beslutninger som man træffer

mener vi er fint ligger lokalt det betyder jo ikke at man som forælder ikke kan henvende sig både til

skolebestyrelsen og også til forvaltningen

handicap eller særlige behov har krav på at få et undervisningstilbud der står mål med deres behov

derfor ønsker vi i højere grad at der skal være et større politisk fokus på styrkelsen af dialogen mellem forældre lærere og ledelse i folkeskolen der udestår i dag en enorm opgave med at løfte alle vores børn med særlige behov i folkeskolen det gælder både dem der har behov for under ni timers støtte og dem der har behov for mere den opgave kræver en holistisk indsats hvor vi får afdækket hvordan vi

for alle skoler forslaget som vi behandler i dag omhandler klagemuligheden for forældre til børn med mindre end ni timers støttebehov det er en betydelig problematik

vi noterer os samtidig at danske handicaporganisationer har udtrykt et ønske herfor som udgangspunkt mener vi ikke at der skal være stor forskel på mulighederne for elever med over og under ni timers støttebehov

dog mener vi ikke at klager skal være det første man griber til der skal forinden have været et samarbejde mellem forældre lærere og ledelse hvis dette ikke har løst problemet

eventuelt inddrages i sagen og først herefter skal klageadgangen kunne benyttes der skal dermed have været en proces inden muligheden for klager åbnes desuden er det afgørende for os

mere interesseret i at få lavet en defineret dialogplan vi ser gerne tiltag som klassekonference hvor lærere og ledere skaber handleplaner for den enkelte elev

til klager over forholdene for de pågældende elever desuden mener vi at en øget brug af tolærerordninger kan bidrage til løsningen af problemet

støtter derfor den gode intention men stemmer imod forslaget da vi tror på at en stærkere dialog er mere afgørende end et udvidet klagesystem ligesom der er behov for mere helhedsorienteret vurdering af hvad der fungerer og ikke fungerer for specialområdet i folkeskolen i samarbejde med områdets

hvad gør jeg hvis man mener at mit barn har brug for specialundervisning du kontakter klasselæreren eller skolens leder og så videre

hvem vurderer om et barn har brug for specialundervisning det gør skolelederen

vi fremmer en amerikansk kultur

sagen bagefter selvfølgelig er dialogen det allervigtigste men men hvorfor er det kun intentionen hvorfor er det at socialdemokratiet faktisk

en fælles løsning mellem forældrene og skolen hvorfor er

forældrene skal afskæres fra at klage hvis behovet er mindre end ni timer det forstår

det allerallersidste man griber til vi vil meget hellere have det der ligger forud

dialogen vi ser det ikke som

hinandens modsætninger vi ser det ikke som et enten eller vi ser det som

og det er ikke kun forældrene det handler om det handler også om

treenighed som jeg talte om altså at det er forældrene det er lærerne og det er ledelsen i folkeskolen der sammen i hverdagen skal finde løsningerne vi nævner ppr som en af de muligheder hvor en læsevejleder for eksempel kan komme indover der er så mange andre lokale løsninger der kan lade sig gøre det er bare vigtigt for os at det starter med dialogen og

og det første man gjorde var at sende sende et brev til klageinstansen så selvfølgelig starter det med dialogen men hvordan kan det være at det skal være sådan

ret til at klage hvis barnet har behov for ni timers støtte eller mere hvis barnet har behov for otte timer eller mindre

ikke har ret til at klage hvad er logikken i det

ikke se logikken og jeg vil rigtig gerne høre forklaringen på hvorfor ni timer udløser

vi ender i den situation

det at klage en juridisk bedømmelse hvor forældrene står over for skolen kommer til at fylde mere i vores samfund som jeg sagde i ordførertalen

er det vigtigt for os at der har været en proces inden muligheden for klager åbnes

at gentage at økonomien og de opgaver som folkeskolen har

skal være i overensstemmelse og jeg tror måske

under ni timers støttebehov om ugen får og det er kun forældre til

ni timers støttebehov der har ret til at klage til klagenævnet for specialundervisning og det

ret vigtigt lige at understrege det alle børn får støtte i folkeskolen alle har også ret til at klage men det er kun dem med ni timers

støttebehov om ugen eller mere der har ret til at klage til

de andre skal tale med skolelederen eller i sidste ende kommunalbestyrelsen som jo har ansvaret for folkeskolen det er også vigtigt at få understreget at der ikke blev ændret i loven i to tusind og tolv men praksis i klagenævnet blev præciseret i bemærkningerne

enhedslisten henviser i

fns handicapkomité der er meget kritisk enhedslisten henviser også til at klagenævnet ændrer i kommunens afgørelser i en tredjedel af sagerne

en tredjedel af dem har medført ændringer

forslaget vedrører

folkeskolen som jo er forligsbelagt

folkeskolelovens § en og halvtreds i dansk folkeparti anerkender vi at der

være et problem og derfor vil vi også gerne sige til enhedslisten at vi vil tage det med i folkeskoleforligskredsen når vi holder vore jævnlige møder så vi kan drøfte det med de øvrige partier i forligskredsen og jeg håber

på at enhedslisten anerkender det og at man er tilfreds med det hvis man ikke ønsker det

vi selvfølgelig lade være vi vil også gerne henvise til

at regeringen er gået i gang med at kigge på en del af området som følge af det handicapudspil som dansk folkeparti havde tidligere på året og der vil det også være oplagt at kigge på det her som

vurderes til at være mindre end ni timer så

klage til den instans der har truffet afgørelsen det svækker jo et princip altså vores klageprincip er jo tit opbygget sådan

det lige præcis er uvildige instanser der tager stilling

at hvis en borger har noget at klage over så klager man ikke til dem der har truffet afgørelsen er ordføreren ikke enig i at det er et sundt princip at hvis der er en borger der virkelig har behov for at klage over behandlingen af sin sag så er der en mulighed for at klage til en uvildig instans

vi skulle dykke ned i altså hvorfor det lige er ni timer hvis vi ændrer det underminerer vi så

åbner vi op for en amerikanerisering som socialdemokratiet peger på der er en masse ting vi lige skal have kigget på inden vi overhovedet begynder at ændre det og det er derfor vi ikke bare kan sige ja til et beslutningsforslag

gøre arbejdet ordentligt og det synes jeg vi skal gøre i forligskredsen ministeriet har jo dygtige folk der arbejder med det her hver dag og dem vil jeg altså gerne høre høre forinden der var gode grunde til at vi i sin i sin tid sagde ja til den her præcisering af klagenævnets praksis

i øvrigt for imødekommenheden det det er altid rart at der er

en dialog og jeg oplever at der bliver reflekteret over det forslag vi har

når når ordføreren henviser det til folkeskoleforligskredsen

den praksis der er i folkeskoleforligskredsen

stemme for det her forslag for hvis det ikke er det

er det vel bedst at vi tager en åben drøftelse blandt alle folketingets partier eller mener mener ordføreren at der kun kan tages stilling i enighed om den her sag i folkeskoleforligskredsen

og der skal hele forligskredsen høres så det kræver faktisk enighed blandt alle syv partier hvis det er at vi skal ændre det det er min vurdering

støtte op om beslutningsforslaget det er sådan at

vil enhedslisten pålægge regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag i denne folketingssamling

der giver forældre til børn der har behov for under ni timers ugentlig støtte i skolen mulighed for

lokalområdet og det vil sige at som det er i i dag er det jo skolelederen

allerbedst at man træffer de her beslutninger så tæt på eleven som overhovedet muligt

pædagoger lærere og skoleleder er tæt på hinanden

dialogens vej som jeg også

for at få løst nogle problemstillinger

måske endda trække i langdrag

der stadig væk er steder også på hele inklusionsområdet hvor tingene kan gøres endnu bedre og jeg er også sikker på at det

der er steder hvor jeg hvor jeg mener

det her beslutningsforslag stemmer venstre nej til og jeg har

sende en hilsen fra de konservative og sige

er den bedste altså den der griber til klagen som det første våben tror jeg selv kan være med til at blokere for at finde fornuftige løsninger det

jeg helt enig i pointen her er jo at der faktisk skal være

for danske handicaporganisationer sagde i

problemet er hvis støtten er under ni timer men ikke er den rigtige støtte så risikerer man jo at barnet med handicap slet ikke kan gennemføre skolegangen det gør indtryk på mig

dokumenteret utrolig mange problemer med skolevægring er det ikke så alvorlig en sag at det her kan

tvinge forældrene til at beholde deres børn hjemme at man skulle sige at hvis dialogvejen ikke lykkes og hvis forældrene synes at skolelederen har truffet en forkert beslutning

at man har en mulighed for at anke sagen og indklage den for for

jeg anerkender helt klart at der

de forskellige steder jeg har det bare sådan at jeg hellere arbejde for at vi så får sikret endnu mere at man faktisk

den rigtige støtte jeg kan sige at jeg holder en række møder

skyld også med med andre handicapforeninger også for

at få input til hvordan det her så kan gøres bedre men

man bare skal klage kernen i det er jo at der er en forskelsbehandling

hvis man som forældre synes

ikke lykkes at få kæmpet behovet op så at sige på ni timer

kan skabe et kolossalt fokus på omfanget af støtten

får man ikke defineret behovet som mindst ni timer så er man afskåret fra at klage over sagen flytter den nuværende lovgivning ikke fokus fra kvaliteten

synes det vil være helt oplagt at man som forældre starter ved skolelederen og hvis man ikke kan komme igennem

har man også muligheden for at gå til skolebestyrelsen eller for den

til kommunalbestyrelsen til byrådet så jeg synes faktisk

om om den her gruppe også bør have rettighederne til at gå til klagenævnet

til børn der har under ti timers støttebehov

ansvaret for om et barn får den rigtige støtte ligger jo først og fremmest hos skoleledelsen i samarbejde med lærere og forældre men

faktisk et meget interessant beslutningsforslag

en mere principiel debat som

griber den her type af konflikter an

som herre alex ahrendtsen gjorde rede for i sit ordførerindlæg og som fru anni matthiesen også har gentaget så kan man jo faktisk

første instans som er skolen der er en anden instans som er bestyrelsen der er en slags tredje instans som er kommunen og så er der diskussionen om

skal give klageadgang til noget som vi metaforisk kan kalde højesteret og jeg understreger at det er en metafor skal man altid kunne klage direkte til til klageinstansens højesteret det er jo ikke noget man sådan ellers kan i de afgørelsessystemer vi har etableret andre steder men godt vi får debatten jeg tror

det er vigtigt at man stoler på den pædagogiske faglighed på den enkelte skole

jeg ser gerne et decentralt skolevæsen jeg ser gerne et skolevæsen der er præget af tillid til skolelederne og hvor man lytter til forældrene i den her type af sager derfor synes jeg også at det system som vi har

er et godt system

at klage direkte til det som jeg med en metafor kaldte for højesteret så lægger man implicit også op op til mere konflikt

formelle klager er mere konfliktfyldte end mere uformelle typer af henvendelser så i lyset af det

så kan vi ikke støtte forslaget her det er en spændende debat

og vi skal også passe på at man ikke bygger for mange konflikter op den øverste klageinstans mener man jo heller ikke i andre sammenhænge

det er et godt princip som jeg også synes vi skal holde fast i her så derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslag b

et samfund hvor relationen mellem forældre og skole er

præget af en kultur hvor man starter med at klage

et retssikkerhedsspørgsmål og

sagde hun til dr i juli i år at hun gerne så at der blev bedre klagemuligheder for forældre til børn med særlige behov det er vigtigt for at sikre forældrenes retssikkerhed sagde hun og bebudede at hun selv ville fremsætte et forslag efter sommerferien

hende så i forkøbet altså ordet retssikkerhed synes jeg jo sådan set at fru laura lindahl

at bruge for den problemstilling vi rejser er hvis forældrene ikke synes at det tilbud som deres barn har fået er godt nok er det så godt nok at de kan klage til den myndighed der har truffet afgørelsen eller skal der være mulighed for for at klage til en uvildig instans hvis man synes at sagen er af en sådan karakter

retssager kan føres automatisk ved højesteret

klage til instanser der ikke har truffet afgørelsen så alt i alt synes jeg altså at vi også har en ret god

for det er jo det der er sagens kerne her det er jo ikke et forslag om at oprette en ny klageinstans det er overhovedet ikke det der ligger i det vi har en klageinstans

det der er spørgsmålet her er skal vi have en rigid grænse

man kan klage hvis behovet vurderes til at være ni timer og hvis det er under ni timer

kan man ikke klage det er det der sådan set er kernen i den her sag

under alle omstændigheder kan få enhver type sag ind ved alle de instanser der findes

klar over at den her problematik fandtes

før jeg læste beslutningsforslaget så det er rigtig godt at der er vågne politikere og partier der reagerer på noget

den kritik der jo kommer fra blandt andet

også fn i det her tilfælde

lytter til debatten forstår jeg sådan set ikke indvendingerne imod beslutningsforslaget

skal være helt ærlig altså i forhold til at det er en lokal beslutning og

opretter en mulighed for at man kan få prøvet sin klage

den kan man sige lokale diskussion

den elev der får otte timers støtte om ugen skal have den samme mulighed

prøvet sin klage hos klage hos nævnet som den elev der får tolv timers støtte om ugen altså

hen ikke hvorfor det er lige præcis der grænsen ligger

samme ret som dem der får over

man har jo ikke nødvendigvis mindre brug for støtten bare fordi man får otte timer end hvis man får ti timer så jeg må være ærlig og sige at

og skal forvalte

til en elev efter ønske fra nogle forældre og samtidig skal forvalte en økonomi så har man en dobbeltrolle og så har man to kasketter på og og langt de fleste skoleledere er jeg helt sikker på løfter den opgave rigtig godt men man kan bare ikke udelukke at der vil være skoleledere som måske har så presset en økonomi at de tager en beslutning som ikke er til barnets bedste og vi må vel alle sammen være enige om at den beslutning der skal træffes skal være

den så betyder at man skal skære et andet sted i skolens budget så muligheden for at få prøvet sin klage hos nævnet er fuldstændig legitim

med med den retssikkerhed som jeg netop synes vi er så stolte af i danmark så vi støtter beslutningsforslaget og egentlig

kan gøre så meget ved det som som sådan i forhold til et flertal i salen men jeg håber at det bliver løftet videre ind og diskuteret i forligskredsen

ordføreren ikke er enig med mig i at når der i dag er en udgift på fire

klagenævnet for specialundervisning

at fjerne den store utryghed der er

hos mange forældre i forhold til det at kunne klage til en uvildig instans virker det mærkeligt

forslaget som handler om

skal have det godt i det her land og når vores mål er at de børn vi sender i folkeskolen

komme ud af folkeskolen og have haft en god tid

skal vi også sørge for at de får den hjælp de har brug for jeg opfatter det her forslag om at styrke klageadgangen

at drille enhedslisten lidt fordi vi

hvis børn blev mobbet og det argumenterede

rigtig godt at man på det her område synes at det kan være en god idé at styrke rettighederne

jeg deler egentlig enhedslistens opfattelse at der efter to tusind og tolv lovgivningen

er sket et skifte det er sådan at vi har en i sfs folketingsgruppe

at det man oplevede i hendes ppr

den type hjælp børn kunne få hvis de havde

det var meget svært at kontrollere om børnene rent faktisk fik den hjælp som de

skoledagen til at hænge sammen uden at skulle hæve lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal og skærpe deres forberedelse

så er et af de steder hvor man kan tage nogle penge selv om man ikke burde gøre

heller ikke gøre det børn med handicap der ligger under

kæmpe for at få den hjælp de har brug for fordi det er en del af et økonomisk spil ude i kommunerne derfor synes jeg at det er et spændende forslag

som jeg vil sige i forhold til processen med forslaget som det også

der vil vi også bære det med ind og forsøge at ændre det

jeg var integrationsordfører og vi derovre ændrede en lov

havde betydning for mange valgte vi faktisk at sende forslaget i høring

kan man også hvis man vil fra et udvalg sende et forslag i høring

forhold til den drøftelse man så senere også kunne have

forligskredsen jeg synes at den drøftelse vi skal have også handler om den her klageadgang altså skal der være et eller andet krav

en spændende diskussion som jeg synes vi skal tage argumentet fra

der kommer vanvittig mange klager fordi man som forælder

så vi er ikke så nervøse for det men synes det er noget vi skal undersøge

dem der sidder derude så samlet set jeg synes det godt forslag jeg synes vi skal

få snakket med med skoleverdenen om det og så håber jeg at vi kan få kvalificeret det eller lavet en debat der fører til at man kan få lavet nogle ændringer i forligskredsen det vil vi i hvert fald være indstillet på i sf

i øjeblikket nogle interessante diskussioner om

ordføreren er enig med herre alex ahrendtsen i at man kun kan lave ændringer

reglerne om specialundervisning hvis der er enighed om det i

har det ikke gjort så vidt jeg ved på klageorganet og jeg tror heller ikke

jo noget af det vi kan undersøge

er det normalt sådan på folkeskoleområdet at alt der ligesom ændrer ved folkeskolelovgivningen er bundet af folkeskoleforliget og så skal alle være enige og det kan være en ulempe

så skal man jo have alle med men det kan jo også være en fordel for folkeskolen fordi det betyder at der måske ikke kommer de her store svingninger hele tiden og og at folk som jeg ikke altid

det her forslag i forhold til forligsreglerne

herre jakob sølvhøj

skal vi ikke behandle alle børn ens

har har forskellige forudsætninger for at deltage i skolens undervisning og for ganske mange børn gælder det at

for den ene eller den anden form for støtte hvis det skal sikres at de både trives og får

det bedst mulige udbytte af skolegangen behovene for

vil naturligvis være meget forskellige afhængigt af det enkelte barns udfordringer og eventuelle behov for at blive kompenseret for funktionsnedsættelser

meget grundig vurdering sted når det skal afklares

det enkelte barn har brug for så det kommer til

modsvare det enkelte barns behov det er samtidig vigtigt at

skolerne er åbne for at gennemføre en

forældre til børn med særlige behov meget ofte vil have fordi de naturligvis kan være bekymrede for om deres børn nu også får den rigtige og tilstrækkelige støtte og som det er fremgået af den hidtidige debat

foretrækker dialogvejen

det er den bedste måde at løse problemerne på jeg synes ikke at der er nogen grund til

betvivle at de fleste skoler arbejder fagligt dygtigt med tilrettelæggelse af undervisningen og tildeling af støtte til børn med særlige behov jeg er ikke i tvivl om at det ligger både lærere og skoleledelser kolossalt på sinde

men desværre synes jeg også at det er ret åbenlyst at

mange skoler er pressede på ressourcer

ikke mindst som følge af den inklusionsreform vi fik i to tusind og tolv

har været store vanskeligheder med at sikre den nødvendige støtte til alle børn vi hører alt for ofte fra børn med med

børn har autismespektrumforstyrrelser eller eller andre former for handicap at deres børn mistrives i skolen og at de får den hjælp som de mener at de har krav på tilsvarende

hører vi jo også vurderinger fra den anden side så at sige fra lærerne og

fra det pædagogiske personale og fra skoleledelserne at de ikke mener at de får stillet de nødvendige rammer og ressourcer til rådighed

løse inklusionsopgaven ordentligt samtidig kan vi se af statistikkerne

at der faktisk er mange forældre der får medhold i deres klager over over manglende støtte hvis man kigger på

den seneste årsrapport fra klagenævnet for specialundervisning viste den at der var fejl i hver anden klagesag der var fejl i hver anden af de sager

sendt tilbage til kommunerne fordi der var begået formelle fejl i sagsbehandlingen det skal man naturligvis ikke men det har jo en mindre alvorlig karakter men men det var faktisk også sådan at

det synes jeg vi må sige

for økonomiske interesser fordi skolelederne sidder med budgetter som de ikke kan få til at hænge sammen det er ikke en anklage mod mod skolelederne men bare en konstatering af at når man har et budget der ikke hænger sammen så kan der lægges et meget voldsomt pres på hvilke dispositioner man træffer fordi specialundervisning ubestrideligt kan være dyrt jeg synes at den store andel af sager hvor forældrene får medhold i deres klager altså

at der er forældre der simpelt hen ikke har adgang til at klage til en uvildig instans jeg er jo helt enig i

bestride at forældre kan klage det gælder os alle vi kan jo klage over hvad som helst

der er anderledes end den der er blevet truffet af en given offentlig instans

så jeg synes at det er kolossalt problematisk at vi når hver anden sag er fejlbehandlet når hver tredje tredje sag bliver sendt tilbage eller bliver bliver ændret

har man et behov der er mindre end ni timer

der kan ligge i at man kun

kan klage til den samme instans

at der skal gøres hvad der gøres kan for at finde frem til den rigtige støtte og hjælp i en dialog mellem forældre og skole men det må altså også være sådan efter enhedslistens opfattelse at der i sidste ende skal være en mulighed for at klage over skolens afgørelse hvis de mener at skolelederen har

at man ikke imødekommer barnets behov

er der en risiko for at alt for mange børn mistrives og ikke får den nødvendige hjælp i tilstrækkelig grad

her er tale om en problemstilling der ikke er grund til at drøfte nærmere

et der konkret har gjort det her fra talerstolen et andet nemlig det radikale venstre fra hvem marianne jelved har bedt mig hilse og sige at det radikale venstre

sådan set også glad for bemærkningerne om om

tage forslaget tilbage og kigge på

jeg synes det ville være fint hvis vi sender det ud til høring

vi får en vurdering fra skoleledere fra lærerne fra lærerne fra pædagogernes organisationer fra handicaporganisationerne

det her forslag så kunne vi skrive det i en i en beretning eller finde en anden form for at komme videre med forslaget

tak for debatten jeg håber at diskussionen går videre

behov for støtte der ikke bliver opfyldt

vil være glade for at vi fortsætter debatten og forhåbentlig kan ende der

alle forældre får mulighed for at klage til en uvildig instans hvis de oplever at deres barn ikke får den støtte som

regeringen at fremsætte forslag om at frie grundskoler ikke må modtage økonomisk støtte fra være ejet af eller leje bygninger af juridiske eller fysiske personer placeret eller bosat uden for

at sige at regeringen bakker op om intentionen bag forslaget vi ønsker heller ikke at frie grundskoler udsættes for eksternt pres som modvirker skolernes overholdelse af friskolelovens frihed og folkestyre krav og uafhængighedskravet derfor har vi blandt andet sammen

når det kommer til skolernes bygninger blev vi med aftalen om styrket tilsyn med de frie grundskoler fra november to

enige om at styrke tilsynet med skolernes leje af bygninger vi blev dengang enige om at hvis en fri grundskole vil flytte hovedparten af sin undervisning fra bygninger som skolen ejer til lejede bygninger skal skolen orientere undervisningsministeriet om det senest fire uger før den endelige aftale indgås

i den forbindelse vurderer at flytningen kan rejse tvivl om skolens uafhængighed kan der udstedes påbud om at ændre vilkårene i aftalen eller om at aftalen opsiges i samme aftale fra november

sytten blev vi også enige om en række tiltag som skaber større gennemsigtighed med donationer og styrker tilsynet med skolernes uafhængighed og overholdelse af frihed og folkestyre kravet vi indførte et forbud mod anonyme donationer over tyvetusind kroner til frie grundskoler vi blev enige om en generel styrkelse af tilsynet med de frie grundskolers uafhængighed så tilsynet kan deltage som observatør ved møder på skolen i sager om uafhængighed selv om der ikke er iværksat et skærpet tilsyn og vi tilførte flere ressourcer til tilsynet med de frie grundskoler når det kommer til

af de frie grundskoler fremgår det af friskoleloven at skolerne skal være uafhængige selvejende institutioner de må altså efter de gældende regler ikke være ejet af andre regeringen kan dog ikke støtte forslaget som sagt er vi i regeringen heller ikke interesseret i at udenlandske donationer påvirker de frie grundskolers uafhængighed og overholdelse af frihed og folkestyre kravet men det handler om at ramme en balance hvor man på den ene side forhindrer uønsket indflydelse mens det på den anden side stadig er muligt for demokratisk sindede organisationer og lande med særlig tilknytning til frie skoler i danmark at yde økonomiske bidrag til

dansk folkepartis forslag vil udelukke et stort antal lande

ambition om at de danske frie grundskoler ikke skal udsættes for påvirkninger udefra som kompromitterer deres uafhængighed eller overholdelsen af frihed og folkestyre kravet og det har vi også taget konkrete skridt til at forhindre senest har vi med finanslovsaftalen for

og nitten aftalt med dansk folkeparti at der skal indføres en model som inden for rammerne af grundloven og danmarks internationale forpligtelser kan forhindre donationer til trossamfund

donationen er at undergrave demokrati og frihedsværdier jeg taler løbende med herre alex ahrendtsen fra dansk folkeparti om hvordan vi kan sikre at nogle af de frie skoler ikke modarbejder demokratiske værdier regeringen er i den forbindelse positivt indstillet

at afsøge mulighederne for en løsning der forhindrer uhensigtsmæssige udenlandske donationer hvis vi kan undgå de ulemper der vil være forbundet med det aktuelle forslag i b toogtyvende regeringen fortsætter gerne dialogen med herre alex ahrendtsen om alternative forslag

man vil forhindre udenlandske tilskud til blandt andet moskeer og foreninger det vil man så ikke når det bliver helt konkret

af finanslovsaftalen og jeg går ud fra at regeringen vil leve op

til danske friskoler det vi drøfter med df i øjeblikket er selvfølgelig hvordan man kan lave sådan en model der afskærer præcis de

og negative indflydelse på det danske samfund men samtidig giver mulighed for

støtte og deres skoler vil kunne være ejet

fordi der ikke er nogen lovgivning imod det så det er jo et dårligt eksempel at bruge usa

kan en ekstrem muslimsk organisation jo også slå sig ned i usa og derfra støtte

en friskole i i danmark så vil ministeren dog ikke

som stadig væk har den danske kulturarv meget på sinde der findes jo også jødiske mindretal

som hvis de ønsker det skal have mulighed for at støtte eksempelvis

den jødiske skole som ved gud er presset nok så det handler jo om kan

at ministeren gerne vil diskutere videre med dansk folkeparti og jeg kan også forstå at regeringen og dansk folkeparti egentlig har lavet en aftale i finansloven om at kigge på det her men ministeren siger så at forslaget her har nogle uhensigtsmæssigheder og det jeg kan forstå af uhensigtsmæssighederne er at man ikke kan få tilskud fra nogle bestemte lande

for eksempel usa men men i sig selv mener jeg ikke det er en uhensigtsmæssighed altså jeg mener at skolevæsenet skal finansieres i danmark så hvorfor er det uhensigtsmæssigt hvad er det der fungerer godt i dag feks som som ikke vil kunne fungere i fremtiden jeg

nødvendigt det er lige præcis det det handler om og der hvor det bliver absolut nødvendigt

er jo hvis der er udemokratiske kræfter som blander sig i civilsamfundet det vi taler om her i dag er så de frie skoler det ønsker vi ikke men det er klart at et lille land som danmark

hindre fuldstændig almindelige frie

organisationer demokratiske organisationer i at

bedre økonomiske vilkår fordi man får støtte fra lande der ligger uden for europa der

hørt noget sådan konkret eksempel på et rigtig

samarbejde der er i dag som vil forsvinde med det her forslag jeg

nogle lande man ikke kan få tilskud fra længere men kan ministeren sige noget konkret om

rig dansk efterkommer i usa kunne tænke sig

støtte en lille friskole der ligger på landet og som

slås med at få tingene til at hænge sammen så kan jeg virkelig ikke se hvorfor vi skulle forhindre det eller

en jødisk diaspora i usa skulle få lyst til at understøtte den jødiske skole som jo altså lever

tre meters højde og og bevæbnede vagter

pointen er her at vi skal slå ned der hvor problemerne er men vi skal jo ikke kvæle vore civilsamfund og heller ikke deres

at undersøge det her og de friskoler jeg kender er finansieret af det statslige tilskud og så forældrenes egenbetaling jeg kender ikke til nogen der er finansieret af usa eller australien eller japan men jeg kender kun en lille del

dem alle sammen så kan ministeren komme med nogle eksempler på nogle skoler som i dag ville

tidligere sagt at man ønsker at skære det nuværende antal elever ned til halvt så mange som der er så det er klart

er sådan en mere overordnet strategi og intention

jo min opgave kan man sige at bekæmpe de problemer der er og sørge for at frie skoler i det hele taget kan gøre

så længe det sker på et ordentligt og demokratisk grundlag kan der jo ikke være nogen der har interesse i at forhindre dem i det

skal slå ned der hvor problemerne er og det vil jeg meget gerne indgå i en dialog med df omkring for det er jeg meget optaget af men den her tilgang

at det er lige meget hvem det rammer kan jeg ikke købe

og det bliver ikke mere rigtigt af at ministeren siger det fra folketingets talerstol men nu

så det samme spørgsmål som nu bliver stillet for sjette gang hvad er det for nogle konkrete problemer det ville skabe hvis man vedtog det her beslutningsforslag jeg spørger helt oprigtigt

værdien af det så synes jeg da det er en relevant indvending jeg har bare ikke

donationer som er uhensigtsmæssige

ikke ønsker og så bare slå ned på aktiviteter per se

at målrette indsatserne på en måde så vi generer de frie skoler mindst muligt men samtidig sørge for

uafhængighed dansk folkeparti foreslår at ændre friskoleloven sådan at friskoler ikke må modtage økonomisk støtte fra være ejet af eller leje bygninger af juridiske eller fysiske personer placeret eller bosat uden for eu

støtter sjældent beslutningsforslag men i det her tilfælde mener vi faktisk at forslaget er gennemtænkt og sund fornuft friskolerne er forældrenes skoler det er ikke statens skoler det er ikke kirkens skoler og det er slet ikke fremmede magters skoler

selvejende institution og det skal vi værne om jeg ved godt at der er politisk uenighed mellem socialdemokratiet og de borgerlige og det kom også til udtryk lige før om graden af statsstøtte til friskolerne men bag den her uenighed gemmer sig en bred og en historisk enighed om værdien af friskoler i danmark og den er værd at værne om vi har derfor meget svært ved at forstå hvordan man kan argumentere imod det her forslag jeg har set at nogle betragter forslaget som en kritik af eller en mistillid til friskolerne men

det er nærmere en erkendelse af at lande som iran saudi arabien og qatar er kendt for at bruge milliarder af oliedollars på at påvirke de muslimske mindretal i vesteuropa og det sker både ved at finansiere moskeer og undervisning jeg tror at vi skal passe på med at være for naive i de her år der findes blandt andet i de arabiske oliestater et ønske om at arbejde politisk og religiøst blandt en del af befolkningen her i danmark der er adskillige eksempler fra andre europæiske lande og der har også i medierne været nævnt flere eksempler på indblanding i danske skoleforhold

ansvar for at friskolelovgivningen ikke kan misbruges af fremmede stater og organisationer til at sprede eller til at fremme radikaliserede politiske ideologier vi har i en bred kreds af partier været med til at skærpe kontrollen med at friskolerne lever op til bestemmelserne i lovgivningen og det har været med til at lukke adskillige skoler og det er kun godt hvor det ikke ligefrem har været den mest moderne pædagogik og demokratiske dannelsestradition der prægede hverdagen i danmark skal vi gå i skole sammen vi skal ikke opdrages til middelalderen med et forkvaklet syn på mennesker

med andre religiøse baggrunde eller et nedsættende syn på homoseksuelle eller en diskriminering af kvinder og piger og slet ikke en afstandstagen til de øvrige almindelige demokratiske principper som vi holder af her i landet

bliver derfor af os set som et skridt i den rigtige retning vi ser frem til debatten og håber på at et bredt flertal kan samles omkring forslaget til at ændre friskoleloven på det

i salen det jeg

hvorvidt socialdemokratiet vil stemme for ved en andenbehandling eller hvordan

sig at det her beslutningsforslag

der er mange måder man kan støtte på man kan tale pænt om det ved førstebehandlingen

ordlyden i beretningen man vil ikke stemme for til andenbehandlingen alligevel eller forestiller ordføreren sig at man skulle over til ministeren og vi sætter os sammen og bliver enige med regeringen

vil selvfølgelig lægge det ned i salen hvis der er flertal for

overbevise regeringen om at man er lige så fornuftig og klartseende som socialdemokratiet så endnu en gang tak for talen

som gør at danske friskoler ikke må modtage økonomisk støtte

i fredags indgik en fælles finanslovsaftale med dansk folkeparti og blandt andet

sige at venstre bakker op

vi gør alt for at undgå at der kommer et eksternt pres

jo især måske fra lande

er vigtigt for mig at understrege at det bakker vi

de frie skoler altså aftaler som vi

de seneste år har indgået med dansk folkeparti for netop

begrænse alle de her muligheder

i en dårlig retning og

sikrer at at vi ikke forhindrer

ekstreme organisationer skal være med til at påvirke

netop i de her dage

vi kan lave det samarbejde med med dansk folkeparti og forhåbentlig i sidste ende nå i mål med en fælles beslutning

og sige at de heller ikke kommer til

man bakker det op man vil ikke have

men man vil ikke stemme for venstre har endda sammen med regeringen og dansk folkeparti indgået en finanslovsaftale hvor der står at man vil bekæmpe donationer til blandt andet moskeer og foreninger

det så bliver konkret vil man ikke stemme for det er jo at narre både forligsparter og offentligheden hvorfor i alverden vil man ikke støtte det her forslag som er lige så enkelt som fraværsreglerne

alle uden for eu og eøs skal ikke kunne påvirke ligegyldigt om det

i usa eller om det er en ekstrem organisation i israel eller en ekstrem organisation i iran så kan de ikke få lov til at støtte

lad os give et eksempel den jødiske skole

den balance vi skal forsøge at finde jeg er gerne med til at sikre at de rådne æbler i kassen

gode frugtbare samarbejder også på tværs af landegrænser fortsat

fyr i usa der kan få lov til at støtte mens en sød arabisksindet

ikke lave en lovgivning hvis det er at venstre vil leve op

så må man gå ind og skelne men det vil man jo ikke

matthiesen socialdemokraterne har været meget klare og de har også stillet

gode spørgsmål til regeringen som vi ikke har fået svar på hvilke skoler ville ikke kunne få nogen støtte hvis

som formentlig vil blive ramt hvis det her bliver gennemført jeg synes

det er rigtig rigtig vigtigt at vi finder en balance og det håber jeg egentlig også

ser det gode i jeg tror ikke på at

nogle skoler som faktisk fungerer fint i dag og hvor

gode muligheder for frugtbart samarbejde

herre alex ahrendtsen vil være med til at vi sammen får det her løst det var jo faktisk også det vi sikrede

venstres ordfører kritiserer det daværende dansk folkeparti forslag om totalforbud

skriver venstres ordfører at der i to tusind og seksten var donationer på seksten

egentlig er nysgerrig efter er ved venstres ordfører

eller om det er donationer fra

nyder stor gavn af at kunne samle penge ind til for eksempel

etablere en legeplads eller for den sags skyld at skifte vinduerne

synes det er rigtig rigtig vigtigt at man også har de muligheder det har vi sikret

har strammet op at den lokale tømrer eller vvs firma stadig væk har mulighed for at sponsorere nogle beløb men at det selvfølgelig skal være gennemsigtigt så jeg forstår ikke helt hvor det er

vi skal fjerne de rådne æbler i kassen altså dem som rent ud sagt vil prøve

dem skal vi selvfølgelig have fat på og de skal ikke have lov men jeg synes stadig væk

de frie skoler for eksempel i forbindelse med sponsorcykelløb som der jo blandt andet findes en del af rundtomkring især i det vestjyske for

en fuldstændig integreret del af den danske friskoletradition som vi skal værne om det

jeg kan så bare konstatere at i to tusind og seksten var der seksten

der blev samlet ind til danske friskoler i hvert fald ifølge det her læserbrev og jeg forestiller mig at det er nogle af de

nogen af de penge som kommer fra uden for eu er venstres ordfører bekendt med det

se at så skal vi ind i en nærmere diskussion af hvad det så

er venstres ordfører ikke vidende om at der faktisk er nogen af de her seksten

som risikerer at blive ramt hvis man gennemfører det her det er de oplysninger jeg har jeg har ikke fået navne på de skoler men

frie skoler og privatskoler der i dag får tilskud fra private donorer tallet er allerede blevet nævnt

seksten million kroner det er ganske vist et tal fra to tusind og seksten så om det rammer præcist men det er altså en hel del penge som

de private og frie skoler

en lovgivning der er skruet sådan sammen at de private tilskud ikke må antaste skolernes uafhængighed eller

er uafhængigheden et uhyre vigtigt princip og derfor

vi har en lovgivning der sikrer at der er en gennemsigtighed

et forbud mod anonyme donationer på mere end tyvetusind kr kunne vi derfor også tilslutte os i enhedslisten og vi diskuterer for den sags skyld gerne og medvirker også gerne

sænke den beløbsgrænse yderligere vi mener også det

hvis der er kræfter der forsøger at købe sig til reel indflydelse på skolerne

med vores friskolelovgivning og vi synes det er en ganske alvorlig sag hvis det er

at diktaturlande som saudi arabien eller andre forsøger

og så at sige købe sig til indflydelse

donationer til gengæld

som dansk folkeparti har fremsat om at forbyde enhver form for økonomisk støtte fra

udenlandske donorer uden for eu og eøs for det vi tager stilling til her er jo et

om at skolerne ikke kan modtage økonomisk støtte fra juridiske og fysiske personer uden for eu og eøs

forlæng selv rækken af lande derimod

man inden for en given lovgivning godt kunne donere private beløb fra for eksempel polen ungarn eller eller andre

hvor det politiske styre er af en sådan karakter at det heller ikke har enhedslistens sympati det er næppe de

forslagsstillernes bevågenhed men det vil være det praktiske resultat af

kunne drives med en rimelig god økonomi

modtage private donationer sådan synes jeg

vi kan ikke støtte det konkrete forslag

vi er indstillet på en nærmere drøftelse og jeg synes det kunne være interessant

hvilke skoler modtager hvilke donationer og hvad vil de konkrete konsekvenser af forslaget være

ikke får statstilskud så kan en hvilken som helst organisation uden for danmarks grænser

friskolen man kan eje bygningen man kan leje den ud til dem man kan give dem alle de donationer man vil man kan give dem alle de computere man vil der er ingen begrænsninger så saudi arabien der bruger fem hundrede milliard kroner

ville kunne gøre det samme og der er tætte kontakter i dag mellem nogle skoler i danmark

ordføreren ikke at det er

i dag ville kunne drive og støtte friskoler uden at vi egentlig

det eneste forslag af den her karakter som dansk folkeparti stiller

til byggeri af moskeer og hvad ved jeg altså vi mener ikke at man skal kunne købe sig til en indflydelse som man ikke kan få i henhold

til dansk til dansk lovgivning spørgsmålet er om vi ønsker en lovgivning her i landet hvor det at drive en privat eller en friskole med offentligt tilskud er uforeneligt med at modtage private donationer hvad enten det er fra indland eller udland

vi er umiddelbart ikke af den opfattelse at vi skal have en en sådan lovgivning

ahrendtsen har jo selv nævnt

undervejs i debatten at det

muligt inden for dansk lovgivning at lave

særlovgivning i forhold til enkelte lande men som sagt

drive skoler i danmark og med det her forslag kunne vi forhindre det hvorfor i alverden vil enhedslisten dog ikke støtte det

det er meget enkelt eu eu og eøs landene vil fortsat kunne

er meget enkelt og så er vi da begyndt et sted i dag er der carte blanche i dag er der frihed til det hvorfor vil enhedslisten ikke støtte dansk folkeparti

påvirkning gennem penge fra udlandet

donationer sådan er vores friskolelov

at det tillader donationer

nemlig de lande der ligger inden for eu

men derimod ikke fra schweiz er vanskelig at få øje på

når vi lovgiver kan vi jo ikke lovgive på mavefornemmelser og synsning vi er jo nødt til at se på hvad den

konkrete virkning af vedtagelsen af lovforslaget vil betyde og det er det vi gør

to og tyve om begrænsning af udenlandsk støtte til danske friskoler

jeg vil godt indlede med at sige at dansk folkeparti og herre alex ahrendtsen formentlig udmærket godt ved at liberal alliance og jeg meget langt hen ad vejen er enige

faren for den danske stat og det danske samfund som islamistiske regimer og deres støtte til undergravende kræfter i danmark udgør

nævnt det men jeg gentager gerne vi taler om wahabistiske regimer i golfstaterne som eksempel

jeg nævne iran og vi kan i nogle sammenhænge sådan set også godt nævne tyrkiet

det springende punkt hvor jeg synes det er vigtigt at vi ikke taler os væk fra hinanden

er spørgsmålet om noget jeg egentlig ikke er helt sikker på hvad hedder på dansk det hedder collateral damage på engelsk

frihed og friskoler kan og skal og bør vi tolerere for mig at se er det det der står til diskussion vi er enige i intentionen i forslaget nemlig at forhindre at friskoler bliver udsat for pres fra udlandet

som ønsker modarbejde de danske værdier som friskolerne efter friskolelovens

støtte regeringen og vores gode samarbejdspartnere har jo allerede gjort rigtig meget og vi er selvfølgelig

finanslovsaftale der netop er blevet indgået men

benytte den her debat til ikke at tale os

muligheden for eventuelt at give støtte så

der ligger bag ved vil jeg gerne understrege

så vi ser selvfølgelig frem til at vi på et eller andet tidspunkt lander på en konstruktiv løsning vi ser selvfølgelig også gerne at der vil være en vis forståelse for at selve princippet om det man i mangel af bedre ord kan kalde profylaktiske forbud er

har jo også en vis konsekvens i form af følgeskader på pæne ordentlige og fornuftige formål

sige hvad sf tænker om det her forslag i sf har vi

enormt vigtige for danmark især friskolerne

alternativ til den folkeskole som vi også holder meget af men vi synes det er godt at der er mulighed for at lave et pædagogisk alternativ friskolerne er med til at

nærmest sige eller i hvert fald at få inddraget nogle forældre der tager rigtig meget ansvar for deres

friskolerne er en del af dansk skolehistorie og

skal det blive ved med at være vi skal passe på dem

jeg tror det var christen kold der sagde

varsomt thi her bliver mennesker til

det altid når vi laver skolepolitik og derfor har

lige så meget som friskolerne privatskolerne skal have frihed lige så meget

også indrette lovgivningen på en måde der gør at vi passer på vores børn

sf allerede tilbage i seksten da vi diskuterede religiøse forkyndere

friskolerne og privatskolerne i anden omgang

styrkede det igen med en ny pakke

flere uanmeldte besøg og det fik vi også igennem for

rigtig godt og det gør langt de fleste har intet at frygte når der kommer tilsyn på besøg

var ret svækket derudover

en rigtig god idé et forbud mod anonyme donationer men allerede under forhandlingerne sagde vi faktisk at vi

forbød udenlandske donationer hvis man kunne finde

en ordentlig model for det det er også derfor at sf kommer til at være for det her forslag altså vi mener ikke at skolevæsenet i danmark skal finansieres af fonde

i andre lande altså skoler i danmark skal finansieres af danske statsborgere

der flere grunde til det handler om

man så har lavet en ganske særlig ordning med med en koblingsprocent hvor man kan have brugerbetaling hvad vi også kan være lidt skeptiske over for men som vi ligesom har accepteret fordi det er en særlig konstruktion

fordi det er en brugerbetaling der bliver betalt af danske forældre

videregående uddannelser at det der skal finansiere vores uddannelser er store donationer der er to uhensigtsmæssigheder ved at ved at skolers økonomi kan blive påvirket af donationer det ene er uafhængigheden altså det kan godt være at vi har et tilsyn der prøver at finde ud af

sender penge af sted til en skole eller når en islamisk

meget stærk religiøs muslimsk fond sender penge af sted

lige kan finde det springende bevis betyder det så at der ikke sker noget

nogen snak hvis de for eksempel ejer bygningen

giver forskellige vilkår for privatskolerne og friskolerne altså de friskoler og privatskoler der har stærke pengetanke i ryggen

har enormt meget bedre forudsætninger for at levere gode skoletilbud til

vores børn end andre har og jeg synes at

det her forslag er udmærket jeg sagde til forslagsstillerne

at debatten i dag har vist at det her er det rigtige at gøre jeg synes ikke at der har været nogle gode argumenter for ikke at gøre det

at stemme for beslutningsforslaget hvis det bliver sat til afstemning

det er jeg ud fra at jeg synes at netop i ordførertalen siger alt det gode

vore frie skoler her i landet jeg kunne godt tænke mig

komme til at spænde ben for

rigtig gode konstruktive og

følgevirkningerne af det her beslutningsforslag

være danske statsborgere der skal have muligheden for

støtte danske friskoler okay betyder det så at en bedstemor der

til canada ikke kan få mulighed for at sponsorere et barn på en friskole

danske skoler skal finansieres i danmark altså at der skal være råd til

at sørge for at vores børn får et godt skoletilbud det skal ikke være afhængigt af hvilke pengetanke man har i ryggen og så har jeg slet ikke nævnt de fordele der er i forhold til at undgå at man bliver blandet ind i

ordføreren til om en bedstemor ikke

være danske statsborgere nej selvfølgelig må man da gerne det det er jo heller ikke det der ligger i forslaget og

en friskole hvis det er sådan at de samler penge ind

skal være forskellige vilkår og derfor

der vel stadig væk være forskellige vilkår alt afhængigt af hvor friskolen ligger og om der er mulighed for

vil bakke op om friskolen eller

men friskolerne ude på landet står i en helt anden situation end privatskolerne inde i storbyerne hvor det vælter ind med elever de friskoler som tager rigtig mange elever med særlige behov de har en helt anden situation end privatskolerne

i storbyerne kan man se i statistikkerne

ja vi vil gerne arbejde videre med hvordan vi kan sikre mere lige

i mælet socialdemokraterne og sf har været jeg vil også gerne takke for den glimrende tale og for de aldeles glimrende svar

til blandt andet fru anni matthiesen der

en dansksindet bedstemor frem selv om ingen

noget tidspunkt har hørt om en dansksindet bedstemor i canada der på noget tidspunkt har støttet en friskole og som så skulle komme i klemme og det er fuldstændig rigtigt der har ikke været nogle konkrete eksempler på hvem det vil skade det er derfor det godt kan undre at regeringen og venstre er så stålsatte på at bekæmpe det her selv om de er enige i hensigten

det synes jeg ikke man skulle vurdere beslutningsforslag på

før frokost som vi nu

om at vi skal begrænse udenlandsk støtte til danske friskoler underforstået at vi faktisk skal gøre det helt ulovligt

fordi

faktisk ser en styrke i

at vi kan få inspiration udefra ind i danmark

ret interessant eksempel på en friskoletradition som vi har fået til danmark fra fra udlandet

i vores friskoler som kommer udefra og som har noget i sig som vi

blev besluttet fordi det så ikke længere ville være muligt med inspiration fra udenlandske pædagogiske

etablere friskoler i danmark medmindre

at vurdere det men jeg synes faktisk at man godt kan anerkende at der er nogle problemer jeg er fuldstændig enig i at vi ikke skal have friskoler der modtager penge fra organisationer som er antidemokratiske

skal man som land handle med lande som ikke er demokratiske skal man som land overhovedet have handelsinteresser med saudi arabien den diskussion kunne vi også tage det er nok ikke i det her udvalg men det ligger andetsteds men i det hele taget hele pointen om at vi gør forretninger på den ene eller den anden måde

enten lande stater eller for den sags skyld organisationer som ikke lever op til et gyldigt demokratisk værdisæt eller som ikke overholder menneskerettighederne synes jeg er interessant at diskutere

må kunne gøres på andre måder end at vi skal have et forbud mod donationer fordi det netop vil afskære

etableringen af nye pædagogiske traditioner i friskoler og afskære som vi også har været inde på i debatten carolineskolen den jødiske friskole fra at modtage donationer fra for eksempel usa og en masse andre friskoler som måtte have interesse og som måtte have en mulighed for at der var nogle donorer rundtomkring i nogle lande uden for eu som ville støtte

vi har jo et tilsyn som meget gerne skulle fange

som sådan påvirke skolens virke

give nogle penge men man må ikke påvirke hvordan de penge bliver brugt fordi man skal leve op til lovgivningen

så så det her er jo også på en

hvis der skulle være sager hvor udenlandske penge

fald beløbsgrænsen ned for hvornår man kan modtage anonyme donationer

tusind kroner for eksempel eller symbolske gaver

hvert fald en mulighed for at se hvor pengene kommer fra

ud over dem som som vi jo allerede har forbudt nemlig dem der kommer fra terrororganisationer

have en instans der kunne stoppe for for den tilstrømning men jeg vil sige

er meget bekymret for hvis vi i danmark begynder at lukke muligheden for at vores friskoler kan modtage

med positive formål i forhold til at hjælpe de her friskoler til

en eksistensberettigelse og kunne fungere som friskoler hvis de er

håndtere pædagogiske traditioner og lade sig inspirere det handler det her lovforslag ikke om det handler

er skole i bygninger der er ejet af organisationer uden for eu altså en ekstrem muslimsk

organisation i saudi arabien eller den kinesiske stat

det er det det handler om

tilsynet har intet med det her at gøre

der er ingen lov der forhindrer en organisation uden for eu

at imødegå det det handler ikke om pædagogiske traditioner det vil de fortsat kunne selv om det her bliver vedtaget så er mit spørgsmål når jeg nu har gjort rede for de misforståelser som alternativets ordfører har rodet sig ind i ændrer det så

hjælper til skolens virke fordi man ikke selv skal købe bygningen og så videre men hvorfor er det et problem at det er en udenlandsk organisation jeg

jødisk organisation i usa eller hvad det er men hvorfor er det et problem at en udenlandsk organisation eller stat skyld ejer en bygning som en friskole kan drive friskole i det er ikke noget problem som udgangspunkt er det så en antidemokratisk

så kan det være problem og så må vi kigge på det som fru anni matthiesen jo sagde meget korrekt heroppefra tidligere så må vi finde de rådne æbler i kassen

vil være et problem sådan som det skete i nordvest hvor der var en friskole der lejede bygninger der var ejet af den her ekstreme organisation som blandt andet går ind for afstraffelse af homoseksuelle det synes man ikke er et problem det synes jeg da godt nok er interessant

fra alternativet det andet er jo hvis en friskole ikke længere er

har vi da et problem så er det jo ikke længere lærerne og skolelederen der styrer pædagogikken og undervisningen nej så er det nogle imamer eller nogle statsfolk eller nogle

som styrer skolen så er den ikke længere uafhængig ville det ikke være smart at stemme for det her forslag så vi undgår at udenlandske donationer kommer til at bestemme hvordan

at udenlandske organisationer eller stater eller enkeltpersoner donerer penge til en bygning eller ejer en bygning i det tilfælde at deres virke ikke er demokratisk eller er i strid med menneskerettighederne så kan det være et problem og så skal vi kigge på det men man skyder med spredehagl med det her beslutningsforslag for man lukker for alle de gode organisationer med gode intentioner og gode traditioner som har mulighed for at investere i bygninger som friskolerne kan leje sig ind i så som udgangspunkt er det ikke et problem der er nogle enkeltstående problemer og dem skal vi angribe enkeltvis

vi videre til ordføreren for forslagsstillerne

også tak for kritikken men først og fremmest tak

sf og socialdemokratiet for den utvetydige støtte til forslaget

at de har tilkendegivet at de vil stemme for en eventuel anden behandling det synes jeg er rart jeg vil også gerne rose de to partiers ordførere for meget klare taler og

meget klare svar og for at have forstået hvad det her egentlig handler om det handler ganske enkelt om at

udenlandske donationer kan flyde til danmark og vi kan ikke gøre noget så er der en pengestærk organisation et eller andet sted i saudi arabien eller i usa eller i kina eller rusland som vil støtte en friskole

de gøre det så længe friskolen ikke længere får statstilskud og hvad er problemet med det

der er jo en række muslimske friskoler der har mistet deres statstilskud fordi de har haft rod i sagerne

ekstreme personer tilknyttet

tage til saudi arabien og bede om at en rigmand dernede støttede dem det vil de kunne gøre der er intet der forhindrer

så usandsynligt nej saudi arabien har siden nitten tre og halvfjerds brugt fem hundrede milliard kroner på at investere i skoler og uddannelser rundtomkring i lande hvor der er muslimsk flertal og det er en ekstrem udgave af islam der hedder wahabisme

er de ofte ekstreme og de investerer også i skoler og undergraver dermed de samfund der er det vil også kunne ske i danmark og der er allerede eksempler på at det så småt er i gang disse folk vil jo kunne finansiere en en friskole i danmark man kan også forestille sig at scientology kunne finde på at gøre det samme vi ved at der findes

de vil også kunne få støtte fra dem og blive drevet af scientologyfonden hvis det er de mister deres statstilskud

i orden det skal vi da have sat en stopper for derfor har vi foreslået noget ganske enkelt

og det er at man ikke kan eje en bygning leje en bygning eller på anden måde støtte en friskole i danmark hvis man ikke er tilhørende eu eller

så vil jeg lige kommentere nogle af ordførernes indlæg jeg vil begynde med alternativets

desværre ikke er i salen længere

vil gøre det alligevel det var jo med al tydelighed ret besynderligt at ordføreren ikke engang havde

ordføreren for alternativet troede at man med det her forslag ville forbyde pædagogiske traditioner fra andre lande i at flyde ind i danmark

jo ikke forbyde en friskole

og en kreds af forældre kan jo lade sig inspirere af pædagogiske traditioner i andre lande

starte en friskole på det fundament nej det her handler om penge

vil ikke have friskoler i danmark som kan være fuldstændig afhængige af pengestærke organisationer der modarbejder danmark det er ikke i vores interesse tilsynet vil heller ikke kunne

loven forhindrer altså ikke at udenlandske organisationer kan gå ind og købe en friskole

man samtidig i fredags har indgået en finanslovsaftale med dansk folkeparti og der har

forpligtet sig til at bekæmpe donationer til moskeer foreninger med videre det står

nu hvor tingene så bliver konkrete i folketingssalen så vil man ikke så bakker man kun op om hensigten man vil ikke støtte forslaget

jo godt begynde at få den mistanke at teksten i finanslovsaftalen bare var en slags syltekrukke en hensigtserklæring

en forening så der er altså et eller andet som stikker i hver sin retning herre minister og regering og jeg synes det er ærgerligt man har så henvist til usa jamen altså som sagt i usa har man

have til at styre vores skoler i danmark der kan også være ekstreme organisationer derovre selv om det er et frihedselskende land så

venstres ordfører fru anni matthiesen en

bedstemor i canada der blev så spurgt om hvor mange dansksindede bedstemødre der på et tidspunkt har ønsket at støtte en friskole i danmark

få svar på der blev også nævnt noget om at fem skoler måske bliver ramt af det her vi har ikke fået vide

jeg ved at herre mattias tesfaye har spurgt om hvor mange af de seksten

fra udlandet det har vi heller ikke kunnet få svar på

herre jacob mark sagde det jo egentlig meget

man har ikke konkret kunnet henvise til nogle problemer nogetsteds man har bare afvist det uden at komme med ordentlige svar og det har jo egentlig bare bevirket at herre jacob mark har støttet fuldt op om

beslutningsforslaget sammen med herre mattias tesfaye

herre henrik dahl nævner følgeskader altså at beslutningsforslaget kan have nogle følgevirkninger eller følgeskader som vi ikke rigtig

nogle af de følgeskader kunne så være den der rigmand fra usa der støtter en friskole i danmark men det er jo lidt besynderligt fordi det her er en enkel måde at gribe det an på det er lige så enkelt som fraværsreglen

føjet ind i loven er følgende man kan ikke donere penge man kan ikke eje bygninger man kan ikke leje bygninger ud til friskoler medmindre man er bosiddende i eu

det er så enkelt som det kan være regeringen forestiller sig at man kan diskriminere man kan sige at den der hypotetiske dansksindede bedstemor i canada

den der hypotetiske ekstreme organisation i canada kan få lov jeg tror altså ikke at det går i eu og jeg ved at regeringen jo går vældig meget op i at leve op til konventionerne og eus forordninger jeg tror man vil blive underkendt så den gode løsning den lette løsning er den der gælder for alle uden for eu

det er derfor jeg egentlig håber meget på at regeringen vil tage initiativ til at det her bliver indarbejdet som et lovforslag der er et flertal i folketinget og jeg er selvfølgelig villig til at sætte det til afstemning under andenbehandlingen hvis regeringen ikke på en eller anden måde finder ud af at det måske var en god idé at vi lavede det her som

vil opfordre ministeren til at gå tilbage til hele regeringen og klart sige at hun gjorde hvad hun kunne

der var et flertal og nu bliver vi altså nødt til at finde en regel som vi alle kan være tilfredse med vi håber selvfølgelig på i dansk folkeparti at vi kan gøre det her bredt så vi får en god aftale som alle i folketinget bakker

endnu en gang tak til sf og socialdemokratiet for deres utvetydige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

udsættes til tirsdag den ellevte december to tusind og atten så giver jeg indledningsvis ordet til ordføreren for forespørgerne fru karina adsbøl dansk folkeparti for begrundelse værsgo

har valgt at indkalde til denne forespørgselsdebat med ordlyden vil ministeren redegøre for om kommunerne lever op til intentionerne og lovgivningen

for kommuner der ikke lever op til reformen baggrunden for

vi endnu en gang har valgt at indkalde til den her forespørgselsdebat omkring barnets reform

kommunernes implementering af denne samt forvaltningen

dansk folkeparti finder det yderst vigtigt fortsat at have et øget fokus på det her område de overordnede formål med barnets reform var da den i sin tid blev vedtaget at sikre kontinuitet i anbringelsen at sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn at styrke hensynet til barnets tarv at sikre udsatte børns rettigheder at sikre en tidligere indsats at sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen

deres netværk samt plejefamilier i hele vores system vi er bekymret for systemsvigt og selv om vi har taget rigtig mange politiske initiativer efter barnets reform som skulle gøre tingene bedre i arbejdet med udsatte børn deres familie deres netværk ja så halter det gevaldigt i dansk folkeparti oplever vi desværre ofte sager hvor søskende ikke bliver anbragt sammen

ellers er hensigten med loven vi oplever ofte samværet mellem børn og deres familier eller netværk eller andre tilknytningspersoner

blive skåret ned til minimum eller blive skåret helt væk med den begrundelse

det er af hensyn til barnets sundhed og trivsel

i forhold til deres ønsker eller deres behov det har undersøgelser også vist vi oplever at en tidlig indsats ikke bliver iværksat hurtigt nok eller slet ikke i forhold til servicelovens forebyggelsesparagraf vi oplever mangel på kvalitetssikring i § halvtreds undersøgelser i forældrekompetenceundersøgelser i børnesamtalerne som ikke blot skal være et flueben vi hører også ofte om trusler omkring tvangsanbringelse og det har vi lige i dag haft et samråd om derfor mener vi i dansk folkeparti der skal ske en hel kulturændring på det her område

tak for ordet jeg er blevet bedt om at redegøre for om

kommunerne lever op til intentionerne og lovgivningen i barnets reform og også

for lige knap to år siden var jeg indkaldt til en forespørgselsdebat omhandlende det samme emne og på den relativt korte tid

grundlæggende ændringer i mit syn på området jeg mener stadig overordnet set at vi er rigtig godt på vej med at få udbredt tankesættet fra blandt andet barnets reform til kommunerne

det er min overbevisning at opgaverne på det sociale område varetages bedst af kommunerne kommunerne er tættest på borgerne og har derfor også de bedste forudsætninger for

lave indsatser som imødekommer det enkelte barns og den enkelte families behov når det er sagt

kommuner der har problemer med at overholde reglerne på området og det er naturligvis helt uacceptabelt kommunerne

hen hævet over enhver diskussion og enhver tvivl og det gælder selvfølgelig også de ændringer som blev indført med barnets reform jeg mener dog at vi i fællesskab på tværs hen over midten har sat en række fornuftige initiativer i værk som det er mit klare indtryk har medvirket til at løfte indsatsen for de udsatte børn og unge

naturligvis nævne barnets reform fra to tusind og ti som havde det altoverskyggende formål at sætte en tyk streg under at barnets bedste altid skal være i centrum

hjælp og støtte som kommunerne sætter i værk derudover satte vi med overgrebspakken fra to tusind og tretten massivt ind for at styrke forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn med forebyggelsespakken fra to tusind og fjorten indgik vi en aftale om at understøtte det tidlige forebyggende arbejde i kommunerne og med tilsynsreformen fra fjorten oprettede vi fem tilsynsenheder på det sociale område altså socialtilsynet som børne og socialminister har bedre inddragelse af barnet i egen sag stået højt

det var også vigtigt for mig at vi i satspuljen for to tusind og atten satte fokus på bedre børneinddragelse i kommunernes sagsbehandling med en børnerettighedspakke for kommunerne skal tale med børnene for at få indblik i hvilke problemer de tumler med og hvilken hjælp

er behov for de skal inddrages i beslutninger der kan have store konsekvenser for deres liv det udpluk af tiltag jeg har nævnt her har netop sat fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen og på at sætte ind tidligere og mere systematisk men det er også tiltag som skal have tid til at virke jeg tror at vi alle sammen er enige om at

med et snuptag at omsætte lovregler til gennemgribende ændringer helt ude i yderste led ude i kommunerne men skal vi i endnu højere grad løfte kvaliteten og indsatsen på børneområdet

det min overbevisning at vi fortsat skal have fokus på at styrke effekterne af indsatserne med en tæt opfølgning

det er for mig et helt centralt element i at løse de udfordringer der er på området i dag vi er allerede i gang med arbejdet blandt andet blev det med satspuljen for to tusind og sytten aftalt at investere massivt i udviklingen og udbredelsen af virksomme metoder og praksisser til kommunerne derudover har vi i satspuljen for to tusind og nitten for nylig besluttet at investere massivt med to hundrede og ni og fyrre million kroner i årene nitten til to og tyve samt en og halvfjerds million kroner årligt herefter til et udviklings og investeringsprogram på børne og ungeområdet programmet skal både indeholde screening modning og afprøvning af sociale indsatser samt udbredelse af de indsatser der viser sig effektfulde udviklings og investeringsprogrammet er jo et skridt i den helt rigtige retning for en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser

skal det være med til at sikre at sociale indsatser kommer til at gøre en reel forskel for de børn og unge således at de bliver mindre udsatte og således at børn og unge med handicap får styrkede muligheder for personlig udvikling sundhed og et selvstændigt voksenliv

er læren fra blandt andet barnets reform for mig at se at vi skal følge langt bedre op på implementeringen af store reformer

jeg også sat mig i spidsen for at følge kommunernes indsats tættere blandt andet derfor offentliggør jeg hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter i ankestyrelsen på baggrund af klagesager

afgørelser på det samlede socialområde det skal jo synliggøre kommunernes generelle ansvar for sagsbehandlingskvaliteten og skabe gennemsigtighed samt sætte fokus på

fornyet behandling fordi man har begået grove indholdsmæssige fejl eller det er procesfejl i det man vil kalde den lidt mere lette ende hvor man måske ikke har fået overleveret nogle dokumenter prøv at høre en gang det er vigtigt uanset hvad

handler det til syvende og sidst om at der er familier som venter på at få den rette afgørelse

jo lige præcis her vi gerne vil synliggøre kommunernes generelle ansvar

vi også sammen i satspuljen for nitten besluttet at følge kvaliteten af kommunernes sagsbehandling årligt via et nyt undersøgelseskoncept undersøgelsen skal give et overblik over den aktuelle udvikling i kvaliteten af sagsbehandlingen på børne og ungeområdet og skal blandt andet sikre at alle otte og halvfems kommuner oplever at blive kontrolleret så hyppigt at incitamentet for kommunerne til

øges samtidig er det i satspuljen for to tusind og nitten blevet obligatorisk for kommunerne at indberette § elleve indsatser i serviceloven så der tilvejebringes et mere retvisende billede af hvilke og hvor mange indsatser kommunerne iværksætter § elleve indsatserne er jo de her forebyggende indsatser

her i går som viser at der faktisk er tale om en forøgelse af antallet af § elleve indsatser det skal man faktisk ikke være så bekymret for jeg vælger egentlig at tolke det som værende positivt at vi ser en stigning i antallet af § elleve indsatser fordi det jo er udtryk for en omlægning således at man rent faktisk kommer ind på et tidligere tidspunkt og understøtter familierne og hjælper familierne

en stor betydning at få lavet den omlægning

for satspuljen for to tusind og nitten aftalt at igangsætte tre initiativer som skal forbedre afgørelsesgrundlaget i sager om anbringelse uden samtykke

nogen tvivl om at hvis forældrene kan varetage barnets udvikling og trivsel

er det den bedste løsning for barnet at blive i familien eventuelt med en særlig støtte til barnet eller familien det kunne være en § elleve indsats som jeg lige nævnte derfor bliver det for det første et lovkrav at indstillingen om anbringelse uden samtykke til børn og unge udvalget skal indeholde en særskilt vurdering af forældrenes kompetencer i forhold til at håndtere barnet og barnets eventuelle

krav om at når der foretages psykologiske undersøgelser af forældrene i forbindelse

skal det ske med brug af en autoriseret psykolog det skal sikre en vis kvalitet i de undersøgelser der foretages af forældrenes kompetencer

på vej i den rigtige retning

ordførerne der sidder heroppe på forreste række og det er der allerede et

opridser i forhold til hvad vi har gjort er jo noget dansk

har været med til og haft stor indflydelse på vi er helt med på at der er sket tiltag udfordringen er jo at

nævner det kommunale tilsyn og at man kan klage hvor mange sanktioner har der været givet over for kommuner der ikke følger loven på det her område vi har jo set

vi har set kommuner som har svigtet på det her område

er der egentlig givet nogen sanktioner jeg tror godt ministeren kender svaret det gør jeg i hvert fald men jeg vil godt høre

kunne lave sanktioner så systemet findes jo men det er jo rigtigt nok at det

jeg heller ikke bekendt med at der har været afgørelser hvor man altså har pålagt bøder til kommunalbestyrelsesmedlemmer

vigtigt at sige at i hele arbejdet med at sikre børnene at få implementeret barnets reform har vi jo truffet en lang

listen af store beslutninger

kommer til at træffe en række beslutninger som igen skal styrke sagsbehandlingen som skal understøtte

forældrenes retssikkerhed børnenes retssikkerhed børnenes ret til at blive hørt så vi arbejder jo med de muligheder som vi har for lige præcis at sikre at der

således at vi får holdt hånden under de børn og unge som altså har

at de jo har bidraget langt hen ad vejen til at

hvor man havde taget udgangspunkt i syv og halvfjerds sager og ikke i én eneste sag var det lavet fuldstændig efter bogen der var fejl i dem alle sammen forskellige fejl jovist men fejl i dem alle sammen

alligevel nogle år siden at barnets reform

til hvad den rapport viser og måske også sige hvad ministeren tror er den største barriere for

slet ikke i tvivl om hvad min holdning er til den sag

meget tydeligt givet udtryk for men jeg tror også bare vi må være ærlige og sige at svarene fra os som er i folketingssalen bredt

gerne vil er jo eksempelvis at når man skal anbringe er

ikke nok at man anbringer ét barn så skal man anbringe en hel søskendeflok

er vi jo nogle som har lidt vanskeligheder med fordi vi synes

trivsel det enkelte barns udfordringer det enkelte barns situation og der kan altså være en rigtig god anledning til at man anbringer ét barn men uden at anbringe en hel søskendeflok så for nuværende

en styrke at vi på tværs af politiske skel har formået at balancere det så alle egentlig kan se sig selv

styrker forældrenes retssikkerhed og samtidig sikrer at vi altså får stillet krav til

hvad der ligger forud for de anbringelser hvor det sker uden samtykke

få samtykke fra forældrene og de anbringelsesforløb som sker

med et reelt samtykke fra forældrene er typisk også

fungerer bedst men der er en midtergruppe af dem her

hvor forældrene egentlig har givet samtykke men hvor det er lidt med armen om på ryggen der vil jeg gerne høre om ministeren også er interesseret i at prøve at undersøge

også er ordentligt belyst om der har været en ordentlig inddragelse og en ordentlig partshøring

det vil jo i hvert fald kræve at man går ned i nogle sager hvor man i udgangspunktet har en formodning om

har været en tilstrækkelig støtte eller

har følt sig presset og så vil man jo i de sager hvor man har en formodning om det finde at resultatet vil være at så har der været

for mig et undersøgelsesdesign som faktisk vil kunne gøre os klogere og vil kunne bibringe mere viden men når det er sagt

sf og fru trine torp rejser altså det her med hele tiden at sikre at vi bliver klogere på årsagerne til at

som vi giver forud for anbringelse

kvalitetsmæssigt er i orden

til de forældre som har brug for støtte at man har et tillidsfuldt samarbejde så

ude fra det virkelige liv som med ministerens ord

til trods for at barnets reform jo har mange gode intentioner i sig vi hører desværre også om sagsbehandlere som har rigtig rigtig mange børnesager på deres bord nogle har op til tres sager liggende det betyder højst sandsynligt noget for kvaliteten og højst sandsynligt også noget for antallet af fejl der bliver begået

sagerne ordentligt men det betyder højst sandsynligt også at

for den enkelte sagsbehandler i den enkelte familie

blot høre om ministeren mener at

samlet set har for mange sager på deres

skal have som sagsbehandler så jeg er optaget af at selve kvaliteten af sagsbehandlingen

jo også derfor at hvis man ikke som familie borger

pårørende oplever at det er i orden så har man jo en mulighed for at klage og ankestyrelsen har altså også mulighed for af egen drift så at kunne gå ind i

har set en stigning i antallet af anbringelser til gengæld har vi set

antallet af § elleve foranstaltninger

godt tyde på at der i hvert fald er nogle kommuner som er ved at omlægge indsatsen fra at have mange sager på bordet når

kvalitetssikring i de her undersøgelser som ministeren også nævner

ikke nogen kan man sige regel om hvordan man vil sikre det altså hvordan sikres den kvalitet i de undersøgelser

halvtreds undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser men også i forhold til børnesamtaler noget andet ministeren nævnte var

det det handler om så er det da også vigtigt at man har

bare sige er at det

det kan være en uuddannet socialrådgiver der kan foretage det her

synes jeg som jeg lige vil nævne for

kommentarer inden jeg går i gang med min egen tale og det gør jeg så nu når vi nu i dag har

man er for eller imod anbringelse det handler om at det er de rigtige børn der bliver anbragt på et veldokumenteret og oplyst grundlag tvangsmæssig adskillelse af børn fra deres forældre må anses for at være den mest

indgribende afgørelse som man kan opleve som borger i danmark for på den ene side står hensynet til parternes ret til familieliv og respekten for det nære bånd mellem barn og forældre og på den anden side står hensynet til

samtidig befinder både børn og forældre sig i en yderst sårbar og udsat situation mens de gennemgår en kompliceret proces som skal danne grundlag for en afgørelse om tvangsanbringelse det er derfor også fuldstændig afgørende at processen er omgivet af den højest tænkelige grad af retssikkerhed og at der ydes den fornødne støtte til forældre og børn der mangler kvalitetssikring af sagsbehandlingen når en forvaltning skal træffe afgørelse om forskellige foranstaltninger til børn og unge en stor del af kommunernes afgørelser bliver omgjort i ankestyrelsen i to tusind og sytten blev fire og halvtreds procent af de påklagede afgørelser omgjort fejl og mangler under det indledende forløb

kæmpe betydning for om sagen overhovedet udvikler sig til en tvangsanbringelsessag hvis familien havde fået den fornødne hjælp og støtte kunne det måske have været undgået samtidig kan fejl og mangler i denne fase

betyde at alvorlige sager hvor

eventuelt tvangsanbragt ikke bliver det hurtigt nok fordi problemernes fulde omfang ikke bliver afdækket justitia har i deres rapport beskrevet at

på anbringelsesområdet generelt både de frivillige og

men også af rigsrevisionen og som tidligere nævnt københavns kommunes borgerrådgiver også har påvist problemer med overholdelse af krav til sagens oplysning herunder indhentning af centrale undersøgelser og tilvejebringelse af barnets holdning til anbringelsen

i københavn at ikke en eneste af børnene sager lever op til alle de sagsbehandlingskrav som er inddraget i borgerrådgiverens undersøgelse der er således fejl i hundrede procent af sagerne det er

der bliver defineret i forhold til barnets eller den unges sundhed når man anvender

fordi den paragraf bliver nemlig ofte anvendt for at skære samværet

når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling kan børn og unge udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev mail eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge ligesom der kan træffes afgørelse om at

ikke være en paragraf man bare hiver op af skuffen for at sætte samværet

der har fået det værre af at være anbragt og så må man jo konkludere

anbringelsen jo bestemt ikke lever op til formålet jeg har mødt forældre bedsteforældre der bliver overladt og efterladt på perronen efter en anbringelse og ikke får den hjælp og støtte de har behov for efterfølgende jeg har talt med plejeforældre som pludselig får frataget deres plejebarn på grund af uoverensstemmelser med en kommune vedrørende vederlag en problematik

men så jeg jo følge op

kunne indhente en uvildig konfliktmægler

må jeg jo komme tilbage med alle de andre ting jeg har

udsatte børn og unge og deres familier skal hjælpes folketinget har de sidste ti år vedtaget store reformer og lovændringer der skal understøtte indsatsen folketinget konstaterer at der fortsat er udfordringer med kommunernes implementering af

kommunerne skal overholde lovgivningen folketinget forventer derfor

at regeringen følger bedre op på kommunernes implementering af nye reformer

overholder lovgivningen i to tusind og tolv blev der lavet en opfølgning

fortsat at følge overholdelsen af lovgivningen tæt

undersøge årsager til stigningen i anbringelser uden samtykke

børn og unge med funktionsnedsættelser folketinget forventer endvidere at regeringen fortsat arbejder for at kommunerne i højere grad baserer deres arbejde viden om effekt samt sikrer at familierne bliver partshørt

skyldes det at at der simpelt hen er for mange sager på sagsbehandlernes bord skyldes det

nogle strukturelle forhold som gør det svært at håndtere de her sager så vil ordføreren

det handler om at det kan være svært

det handler om at sikre at vi også fra folketingets side

gode vejledninger ud netop så man hele tiden kan følge med i forhold til hvad der sker af lovændringer så det handler om rigtig mange mange ting men jeg synes det er vigtigt at vi fra folketingets side

som jo netop forsøger at adressere de her mange forskellige ting

af nå men forskellen på jeres vedtagelse og vores vedtagelse er jo

handler meget om socialtilsynet og socialtilsynsreformen som vi netop havde siddet og forhandlet men som

kan man sige ville give sig på og derfor blev den jo ikke forhandlet på plads

sætte os ved forhandlingsbordet men det var jo ikke ønsket fra socialdemokratiets side tak minister

tilknytningen til deres omsorgspersoner

adskillige foretræder i socialudvalget vi har haft

og så har vi set adskillige dokumentarprogrammer om svigt

der bliver holdt af fru malou

optaget af den sang vi skulle synge fordi det var den her sang af kim larsen

børn har rettil at få den bedste start jeg synes faktisk at det er en sang som

have in mente når vi nu diskuterer i dag fordi det vi jo lige præcis skal drøfte sådan

tak til dansk folkeparti for at rejse den her forespørgsel om sådan et vigtigt emne så vi kan få debatteret det i dag ulige vilkår

og betingelser i opvæksten er noget af det mest uretfærdige der findes i vores samfund og det er desværre ulidelig tydeligt at svigt der sker tidligt sætter sig spor resten af livet hver eneste af de her børn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

styrke indsatsen for udsatte børn det var blandt andet overgrebspakken i to tusind og tretten og så en tilsynsreform der skulle sikre et bedre tilsyn med opholdsstederne for blandt andet

som vi jo også allerede har hørt når man så kigger ud i virkeligheden

en eventuel anbringelse men så sandelig også en opgave efterfølgende

lige nu ikke bliver løftet godt nok

for at kigge på lovgrundlaget strukturelt set og bredere socialpolitisk og vi skal som lovgivere sikre at de børn der en gang er blevet svigtet af nogle de stolede på til gengæld kan stole på at fællesskabet ikke svigter dem de skal kunne have tillid

siger de typisk to ting de siger for det første jeg ville ønske at anbragt tidligere og de siger for det andet jeg ville ønske

jeg blev anbragt første gang var så godt at jeg ikke behøvede at blive flyttet mange gange derfor er det vigtigt at en god socialpolitik også rummer stabilitet og tryghed for de her børn der bliver anbragt

det er de dygtigste medarbejdere der arbejder med dem der har mest brug for det der er behov for en tydelig placering af et myndighedsansvar for den kommune der skal føre tilsyn

også får den hjælp og støtte de har brug for for at lykkes derfor skal jeg

enhedslisten og alternativet oplæse følgende forslag til vedtagelse

reformer og lovændringer de sidste ti år har grundlæggende forbedret forholdene for udsatte børn folketinget konstaterer dog at der fortsat er udfordringer med implementeringen af barnets reform og et behov for styrket lovgivning så der sikres faglig kvalitet tryghed og den rette indsats for anbragte børn i tide folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for en lovgivning med uddannelseskrav til personale krav om en fast hjemkommune krav om at anbringelsessteder ikke må trække overskud ud af institutionen samt specialplanlægning på området så den rette faglighed og specialiserede tilbud til målgruppen sikres folketinget opfordrer regeringen til at forpligte kommunerne til at indgå overenskomst

plejefamilier herunder minimumsstandarder for supervision

regeringen opfordres til at understøtte kommunerne i at forbedre ledelsen mindske bureaukrati sikre de personrettede tilsyn foretages og sænke antallet af børnesager per sagsbehandler folketinget opfordrer regeringen til at genoptage forhandlinger om en styrkelse af socialtilsynet

bare er lidt hyklerisk i forhold til at genoptage forhandlinger omkring socialtilsynsreformen

der ikke blev forhandlet færdigt det andet jeg vil sige er

holdning i forhold til øget brug af tvangsbortadoptioner

der er grundlæggende behov for at vi strukturelt kigger på lovgrundlaget her og det har jeg forstået også var årsagen til at

opfordringen omkring at genoptage forhandlingerne

ses i i sammenhæng med alt det ovenstående jeg læste op altså alle de andre kommentarer vi havde i forhold til øget brug af

er det korrekt at vi har den holdning at vi

man klarer på andre måder end ved en decideret anbringelse

justerende indsatser risikerer man i i langdrag og gøre det værre for børnene så i mange tilfælde har vi brug for at være lidt hurtigere på aftrækkeren og det er baggrunden for vores

det handler om at det er de rigtige børn der bliver anbragt på et veldokumenteret og oplyst grundlag den anden ting jeg lige vil sige

ved forhandlingsbordet vi havde afsat penge til at vi kunne lave lave

en aftale på det her område så der må ordføreren tilbage til sit eget parti parti

og få en forklaring på det som jeg har forstået

vilkår for socialtilsynet så kan de godt gå ud og lave et bedre tilsyn men hvis det de grundlæggende kigger på ikke er godt nok altså hvis lovgrundlaget for det de skal kigge på ikke er godt nok og det er vores opfattelse at det ikke er det så er det jo ligegyldigt med et endnu bedre socialtilsyn så vi synes

nødt til at kigge på den fulde pakke men jeg tager gerne bemærkningerne med tilbage til min hovedordfører

at anbringelse er et af de sidste greb man tyer til og det er jo også prisværdigt nok for det er et meget stort indgreb i en families

og i et barns liv men ikke desto mindre er det nogle gange det rigtige at gøre

for sociale tilbud har været ude at sige at vi skal passe meget på at vi ikke falder i den der fælde med at vi

går efter den svenske model hvor man langsomt optrapper indsatsen og prøver at stræbe

nogle gange for langsomme til at gribe til det som som vil være det rigtige

indgreb simpelt hen fordi vi har en lille smule berøringsangst og det er det vi gerne

det her område så der er ingen tvivl om at økonomien er presset og

og det vil kunne kunne finansiere meget af det et langt stykke hen ad vejen blandt andet uddannelseskrav

i salen i dag som venstres børne og undervisningsordfører

have med børneområdet at gøre

rent faktisk virker efter hensigten og hvad vi eventuelt

gøre bedre barnets reform

hviler jo blandt andet også på det med at gøre en tidlig indsats altså en tidlig indsats indsats i anbringelsen og jo også barnets rettigheder barnets reform

muligheder for at udvikle sig både personligt men også

jeg og dermed også venstre mener

give alle børn den bedst mulige start på livet og vi mener at alle børn

en lys fremtid

det er rigtig rigtig vigtigt også nødvendigt at

vi prioriterer og måske især de første dage af et barns liv har en kæmpe betydning derfor stemte vi også for det lovforslag omkring barnets reform helt tilbage

jeg må være ærlig og sige at det selvfølgelig også er skuffende

hører at der fortsat er store udfordringer i en del kommuner i forhold til at implementere den lovgivning som vi vedtog tilbage i to tusind og ti her synes jeg egentlig at vi alle har en eller anden form for ansvar altså et ansvar for at sikre at lovgivningen bliver implementeret bedre

jeg må sige at uanset om vi møder børn

for den sags skyld får en rigtig dårlig og nedværdigende behandling eller lever under forhold som

deres sundhed eller deres udvikling

at vende det blinde øje til men jo tværtimod vil

få fat i hvad vi så måske også herfra

gøre endnu bedre heldigvis kan man sige er der også de seneste år

flere vigtige tiltag og hvis jeg bare lige skal

enkelt frem her i min ordførertale

jeg sige at jeg rigtig meget

de første tusind dage i et barns liv forhåbentlig i løbet af nogle år positivt kommer til

mange af de her børn så det der med at blive ved med at have fokus på også at styrke samspillet mellem dagtilbud mellem familie og for den sags skyld også sundhedsplejen som

indgår i i den aftale er noget af det som jeg tror på på den lange bane forhåbentlig giver nogle positive afsmitninger jeg har selv arbejdet

blev folketingsmedlem og jeg har

med børn og unge

vi måske mange der ligesom tænker at jamen så er der jo styr på det

nok allerede det i morgen ude i kommunerne men der skal jeg også være ærlig og sige i hvert fald

lovgivningen som bliver vedtaget her på christiansborg reelt kommer til at fungere og virke

støtte og følge op og holde øje men vi skal også acceptere at der er en hverdagen derude

og for den sags skyld en gang imellem ændre kultur for at få de lovforslag som vi vedtager her i salen til at fungere derude vi bakker i venstre op om

vedtagelsesteksten som blev læst op af af dansk folkeparti og jeg har

hilse fra de konservative og sige at de også bakker op om vedtagelsesteksten

så jeg vil tillade mig at spørge

det er rimeligt hvis der sidder uuddannede ikkekompetente medarbejdere

foretage noget så indgribende som det kan være i forhold til en § halvtreds undersøgelse eller en forældrekompetenceundersøgelse eller mener ordføreren at man som udgangspunkt selvfølgelig skal være uddannet i det man sidder og arbejder med herunder også lovgivningen

det er i forhold til autorisation

i forhold til socialrådgiveres autorisation så

være forskellige ting der gør at man føler sig godt klædt på jeg vil

at alene måske nogle års erfaring inden for området

til sit arbejde så også tiden man har været i et arbejde kan være med til at styrke ens kompetencer men jeg er helt enig i at det er utrolig vigtigt

en ledelsesopgave de forskellige steder

så var familierne samlede så måske ordføreren

tusind og nitten altså det med de første tusind dage i et barns liv

man skal sætte ind og give en håndsrækning jo blandt andet via sundhedsplejen altså give en håndsrækning og være tæt på familien og vejlede og i sidste ende forhåbentlig

jeg må sige at det der med at

svært jeg vil sige at i den ideelle verden

fordi vi løser tingene tidligere og bedre

set enig med ordføreren i at det er rigtig vigtigt at man er velkvalificeret

mindst lige så vigtigt at man har en rigtig god og relevant og opdateret uddannelse på de anbringelsessteder hvor vi så

såmænd også har været med fru karina adsbøl

så jeg synes det er vigtigt at også dem der tager imod de her børn

det vi jo så samtidig også hele tiden skal huske på er at

ville gøre nogle ekstra tiltag men jeg er åben

også drøfter de her ting for jeg mener faktisk

det er vigtigt at dem der modtager de her børn er klædt godt og grundigt på

med børn med særlige behov

nogle af dem der bliver anbragt

stadig væk sige at at vi jo er nødt til at følge det her det var

satspuljedelen og så videre så

en opgave som vi herfra bliver ved med at være nødt til at at holde øje med for den sags skyld

synes helt klart at det er kritisabelt at man ikke er nået længere men modsat

som jeg også sagde før at nogle af de tiltag og nogle af de beslutninger vi

har truffet her på det seneste

kan være med til at også barnets reform kommer til at virke bedre derude i kommunerne

tager fat i nogle af vores byrådsmedlemmer som sidder endnu tættere

er for et ansvar de faktisk har

i dag tak for ordet og

tak til dansk folkeparti for at have indkaldt til den her forespørgselsdebat om

et ret vigtigt emne som vi bør have fokus på konstant udsatte og anbragte børn skal altid have vores fokus da vi ved at det er nogle af dem som er dårligst stillede hvis ikke vi som samfund hjælper dem vi har altså en pligt til at give dem bedst mulige betingelser barnets reform har til formål at sikre at flest mulige børn vokser op i trygge og gode rammer ved at man har styrket plejefamilieområdet styrket børns rettigheder og samtidig sikret kvaliteten heraf

intentionerne i det er sådan set gode nok men der er desværre bare stadig en lang række udfordringer som bestemt ikke er løst med barnets reform først og fremmest vil jeg sige at det er stærkt problematisk at

nu er fireogtredstusinde og femhundrede børn som vokser op i fattigdom på grund af regeringens kontanthjælpsloft og andre fattigdomsydelser fireogtredstusinde og femhundrede børn som ikke har de samme muligheder som deres klassekammerater og legekammerater og hvis udsathed i den grad øges på grund af fattigdom i enhedslisten frygter vi at nogle af de familier som tidligere har kunnet klare sig bliver udsat for et pres der desværre kan resultere i at flere børn

det virker jo også mildest talt absurd når et flertal i folketinget med den ene hånd gør børn og deres familier fattigere og dermed øger risikoen

med den anden hånd som der står i første linje i aftaleteksten

barnets reform vil sikre at flest mulige børn vokser op i trygge og gode rammer det er i den grad en absurditet vi ser samtidig hvordan kommunernes økonomi er hårdt presset af besparelser og det betyder som jeg også tidligere sagde at der er sagsbehandlere som sidder med op til tres børnesager på deres bord

at så bliver kvaliteten også derefter derfor oplever vi også fortsat en stor grad af fejl i de børnesager som bliver indklaget

en del af de fejl kunne sandsynligvis være undgået hvis der havde været tid nok til den enkelte sag og det enkelte barn tid er nok desværre

ord når det handler om anbringelser

med at der ikke bliver afholdt de obligatoriske børnesamtaler

som kan tale barnets sag og kun barnets sag til trods for at det er en af hjørnestenene i barnets reform netop at sætte barnets tarv først de kommunale besparelser og de enorme sagsbunker hos sagsbehandlerne kommer også til udtryk i det personrettede tilsyn som det med barnets reform blev besluttet at udvide fra én gang årligt til to gange årligt fra både institutioner og forældre hører jeg at der til trods for kommunernes tilsynspligt ikke alle steder bliver foretaget de nødvendige personrettede tilsyn og at der samtidig ikke udarbejdes de lovpligtige handlingsplaner for de enkelte børn jeg har forsøgt at få børne og socialministeren til at skaffe et overblik over hvad det er for nogle kommuner som ikke lever op til deres forpligtelser men det har endnu ikke været muligt er svaret så at kommunerne skal straffes økonomisk nej

svaret er at sikre bedre tid bedre tid til at den enkelte sagsbehandler kan træde til tidligere og fange problemerne i familierne før de vokser sig for store og en anbringelse kan blive nødvendig anbringelser er for os i enhedslisten den sidste udvej og skal altid være med udgangspunkt i barnets tarv vi har derfor også længe foreslået at der skulle sættes en øvre grænse på

og tyve børnesager per sagsbehandler hvis vi for alvor mener at de kommunale sagsbehandlere skal kunne reagere i tide og sikre den nødvendige understøttelse af familierne og samtidig leve op til kommunernes og lovens forpligtelser vi har også foreslået at man i højere grad

forældrene de nødvendige redskaber der skal til inden en anbringelse uden for hjemmet kan blive nødvendig når det personrettede tilsyn i mange tilfælde desværre ikke sker gør det også vigtigheden af socialtilsynene større socialtilsynene er dermed flere steder lige nu det eneste reelle tilsyn der er med børns ophold på opholdssteder derfor håber vi også på at forhandlingerne om en styrkelse af socialtilsynet inden længe genoptages forhandlinger der kan sikre den nødvendige faglige kvalitet og tryghed for anbragte børn og unge vi så også gerne at der blev startet en specialeplanlægning

kan få kortlagt de nødvendige kompetencer

der er brug for på de enkelte institutioner

til anbragte børn og unge ud fra deres forudsætninger det vil være et vigtigt modtræk til den tendens som vi lige nu ser

ude på opholdsstederne hvor institutionerne generelt bliver større og der sker en afspecialisering af afdelingerne derudover ser vi selvfølgelig gerne at muligheden for at der kan trækkes profit ud fra opholdsstederne forbydes det skal simpelt hen ikke være lovligt at kunne skovle penge ind på udsatte børn som en del af barnets reform var det samtidig ønsket at flere børn skulle i familiepleje og færre på institution

samtidig også afgørende at vi sikrer at plejefamilierne har de nødvendige kompetencer og derfor bør der også indføres minimumsstandarder for supervision og efteruddannelse for plejefamilierne til slut

en lang række områder hvor vi skal have strammet op vi skal sikre at barnets tarv altid kommer først sikre den nødvendige tid til sagsbehandlerne inden problemerne vokser sig for store og sikre at opholdssteder og plejefamilier har de nødvendige kompetencer til at passe på anbragte børn

helt andet og det er netop i forhold til alle de tiltag

folketinget har aftalt

også i forhold til supervision af plejefamilier og alle de gode tiltag som vi har vedtaget de

vil enhedslisten så stemme imod de forslag der kommer i folketingssalen

da glæde mig til at vi skal til at finansiere politik på en mere fair måde

men samtidig stemmer for hernede i folketingssalen

de midler vi andre har fået sat af til rigtig gode tiltag det synes jeg bare

er hamrende asocial det gør vi i alle sammenhænge

allermest presset det er dejligt at vi nu får ændret den model i hvert fald i forhold til folkepensionisterne

ikke herske nogen tvivl om at jeg selvfølgelig

når der bliver besluttet en fornuftig politik men jeg vil også have lov til at kritisere det når de andre partier i folketinget

er et vilkår at vi her i folketinget møder en række sager der fortæller os at kommunerne ikke er

nok til at implementere den lovgivning vi laver herinde på det her område har det bare ekstremt alvorlige konsekvenser og det er selvfølgelig helt

det siger jeg selv om jeg udmærket godt ved at det er lettere at lovgive end det er at implementere fordi det er komplicerede sager vi har med at gøre jeg mener også at det er vigtigt at vi herinde i folketinget ikke løber rundt med den vildfarelse

så ender vi let med at forværre situationen som oftest er det jo sådan at det tager længere tid at implementere ny lovgivning end man umiddelbart forestiller sig ministeren har allerede været inde på det skifter man konstant de lovgivningsmæssige rammer ud ja så ender det let med en konstant halvimplementeret dysfunktionel lov jeg tror at man på det her område må sige at vi har skabt et forholdsvis godt lovgivningsmæssigt grundlag

det betyder ikke at man skal sidde med hænderne i skødet det er til stadighed en stor opgave at sikre et fornødent tilsyn og

vi er i den forbindelse særlig glade for at der på finansloven er afsat penge til at nedbringe sagsbehandlingstiden i ankestyrelsen som er et af de centrale instrumenter når der skal holdes øje med det der sker i kommunerne også i forhold til

overholde procedurer som kan være med til at opfange problemerne i tide det er også mit indtryk at der lokalt er en betydelig opmærksomhed på det her område alene fordi

meget omkostningstunge sager rent økonomisk men

de menneskelige konsekvenser er store jeg kommer selv fra den kommune som havde med de her skælskørpiger at gøre og jeg skal da lige love for at det var noget der rystede byrådet og som gav

grundlæggende som jeg har antydet her

lovgivning som burde kunne være tilstrækkelig og det må være indlysende at

de spilleregler der er på området så vi skal nok have lidt

de ting som ministeren som ministeren fremlagde

ligger i pipelinen gør at det

en sag som formentlig kan se bedre ud om et år eller to så derfor tilslutter vi os den tekst som dansk folkeparti

der skal vænne sig til det og så videre jeg kommer selv fra det kommunale system

skal have is i maven hvornår skal vi måske

konstatere at der er nogle ting vi skal lave om lovgivningsmæssigt fordi det ikke virker efter intentionen det skal man vel også have mod til her fra

og det gælder jo ikke bare på det her område det gælder på mange andre områder så tror jeg måske også at vi en gang imellem skal passe på med at tro som jeg også lige var inde på at nye regler

laver nye regler kan det jo være at det bliver så komplekst at man næsten ikke kan undgå at en sag går i ankestyrelsen

og det er jo ikke til glæde for nogen det skal jo også være

det afgørende er nok også at vi ikke tror at der kun er nogle ganske få og slår med den samme hammer

ret individuelt hvad man skal gøre i de enkelte tilfælde

lige set at der bliver tvangsfjernet ti gange så mange på lolland som

gladsaxe og det har måske noget at gøre med at der er flere der er på overførselsindkomst i lolland kommune

at børnene og familierne

mig bekendt er det faktisk ellers et område som

men de de holder sjældent længe i det hvad er

og har man mulighed for at hoppe ud af en sektor hvis man synes det er meget besværligt

det er nemmere som arbejdsmarkedet er i dag så

man hopper hurtigere ud

også at få tillid til at de myndigheder der træffer afgørende beslutninger

faktisk også gør det på et et godt grundlag hvis man skulle ændre det

lettere at hoppe over

sektor som jeg sagde før det

er i gladsaxe og at det måske kunne skyldes fattigdom

nok der kan være en sammenhæng i jeg vil bare gerne have ordføreren til at bekræfte at

mellem fattigdom udsathed

god socialpolitisk indsats kunne jo også være at man gjorde mere for at folk kom i arbejde

også noget at gøre med størrelsen af indkomstoverførslerne

er jo ret velbeskrevet at hvis man har meget høje

der mulighed for at man i højere grad fastholder folk i det sociale system frem for

så ministeren undskyld ikke ministeren

mener altså ikke at der er nogen sammenhængen mellem fattigdom om man så er på overførselsindkomst eller ej udsathed og derved også dårligere

vigtige emne op

jo gøre når man er enig med nogen som man ikke altid er enig

fra enhedslisten påpeger noget vigtigt

i forhold til dansk folkepartis førte politik der

man socialt er udsat og hvilke problemer der kan opstå i en familie som følge

har også på det økonomiske område

meget følsomt lovområde jeg er selv vokset op

selv været heldig at bo hjemme ved mine forældre men vi vi havde skiftende plejebørn i vores hjem

en styrket lovgivning frem for mere lovgivning og

til selve selve området

noget af det som jeg lige vil påpege som

mennesker går rundt med en viden som

enormt problematisk for de børn som man går med en viden

hvor problemerne bare bliver værre

andre fagpersoner det nu kunne være som sidder inde med den her viden nogle tryggere og bedre rammer for at indberette at man altså ikke går rundt med en viden

så der kan være alle mulige grunde til at man ikke indberetter

det næste skridt bliver taget alvorligt at der

når man så indberetter hvordan sikrer vi så at kommunerne rent faktisk følger op

er også mange eksempler på at det hvis man endelig gør det eller når det bliver indberettet

at sejle i længere tid

rigtig uheldigt for de her børn og meget

det jeg hører de fleste partier her påpege

sætte ind så tidligt som muligt så vi

undgår anbringelse men det kræver også at vi får

vi kommer ind og laver nogle tidligere

så man giver nogle gode vilkår for barnet som sikrer at den her familie faktisk kan holde sammen

også eksempler på at

ikke bliver hjulpet som forældre

os det her med at kigge på hvordan sagsbehandlerne arbejder antal af sager og

ligesom på familieretsområdet hvor jeg oplevede en enorm velvilje blandt partierne

det er jo ved at blive en hyggelig tradition og også en meget vigtig tradition

det vil føre noget godt med sig det her er jo et område vi i alle

partier har en interesse i at følge tæt

det handler om den hjælp som gives

deres trivsel og udvikling udsatte børn og unge og familier skal have den hjælp de er berettiget til og har brug for de skal kende deres rettigheder de skal høres og de skal inddrages og de skal have en hjælp der reelt dækker behovet og som der også kommer noget positivt ud af i forhold til barnets udvikling og trivsel men det sker desværre ikke altid det er bestemt ikke et område som har manglet politisk fokus og siden anbringelsesreformen i to tusind og seks har der da også været flere reformer på området som først og fremmest skulle styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og indsatserne og sikre at at der blev taget udgangspunkt i

barnets bedste fokus har blandt andet været på en forebyggende og tværfaglig tidlig indsats hurtig vurdering af underretning

overgreb og omsorgssvigt grundige børnefaglige undersøgelser inddragelse af barnet og forældrene handleplaner og opfølgning på dem kvalitet og kontinuitet i anbringelserne og så videre men selv om der er sket forbedringer på børne og familieområdet

vi endnu ikke i mål der er for eksempel stadig forældre der oplever at kommunerne ikke prioriterer at give dem

der er brug for for at styrke deres relation til deres børn

der er fortsat børn og unge der ikke føler sig hørt inddraget og ordentlig i kontakt med de myndighedspersoner som træffer store beslutninger

for deres liv fra sagsbehandlerne kan man høre at området er overreguleret at der ikke er tid nok til kontakten med med børn og forældre den kontakt som skal være med til at gøre en forskel

at træffe afgørelser om hjælp fra fra flere fagpersoner

lyder det at der er brug for at vi bliver langt bedre til at forebygge frem for at slukke ildebrande og fra anbringelsessteder kan man for eksempel høre at børn og unge ikke altid anbringes på de steder der kan dække deres behov hvilket medfører skift og nederlag og de fortæller at en del unge alt for hurtigt skal klare sig selv uden hjælp til overgangen til voksenlivet

for rygmarvsreaktioner og forsimplede udmeldinger for at imødekomme de her udfordringer for eksempel om at gennemføre flere anbringelser

om flere tvangsadoptioner det er området simpelt hen for komplekst til og det er børnenes behov og familiernes problemer for forskellige til men der er derimod brug for at styrke de rum hvor arbejdet med de udsatte børn og unge foregår rammerne for og organiseringen af arbejdet er utrolig vigtigt der skal være en passende sagsmængde og der skal være en faglig kultur som fremmer helhedstænkning og reel inddragelse af børn og forældre for at skabe den indsats der gavner det enkelte barns sundhed trivsel og udvikling det kræver at der er de rette kompetencer

at rammerne for kompetenceudvikling er til stede og det kræver

uanset om det er i socialforvaltningens familieafdeling i de tilbud som gives i familierne eller på anbringelsesstederne vi bør også være opmærksomme på om alle kommuner har de nødvendige rammer og mulighed for at hjælpe udsatte børn og unge nogle kommuner har en relativt større andel af sårbare og udsatte børn og et svagere skattegrundlag end andre det må ikke få betydning for børn og unges adgang til hjælp men det skal heller ikke slå bunden ud af de kommuners økonomi så man for eksempel er nødt til at spare på daginstitutioner skoler og så videre den økonomiske byrde bør fra vores

side fordeles mere solidarisk der er brug for bedre inddragelse og reel retssikkerhed for børn og forældre de gode løsninger udvikles sammen med børn forældre og netværk og den bedste kompetenceudvikling

hvis den er praksisnær og hvis der er en stærk faglig ledelse på området det værste vi kan gøre er at forsøge at kontrollere området med endnu flere proceskrav for kvalitet i børnesager er ikke det samme

i et skema en børnefaglig undersøgelse kan godt være afsluttet rettidigt handleplanen kan være udfyldt og børnesamtalen afholdt uden at barnet eller den unge får den hjælp der er brug for og uden at barnet eller den unge reelt føler sig inddraget reel inddragelse af børn er når man faktisk lytter til børnene og lader deres perspektiv få vægt det løses ikke bare med flere regelændringer men med overholdelse af den lov vi har der er brug for et løft af den kommunale sagsbehandling for reglerne i serviceloven er det juridiske grundlag for at sikre at udsatte børn får den hjælp de har brug for og der er brug for at vi stiller krav om de rette kvalifikationer til det fagpersonale som arbejder på området for at sikre at de børn som anbringes også får det rette tilbud

de ressourcer som bruges på området kommer børnene til gode

skal vi samtidig sikre ordentlige forhold for plejefamilier

god og konstruktiv debat som jo både har afspejlet at der

er en række forskelle sådan på tværs af partierne men til trods for at der er en række forskelle

været en solid tradition for at vi har samarbejdet i fællesskab om anbringelsesområdet

altså er langt bedre end sit rygte og det er lige præcis det her område sådan set et udtryk for i al fald indtil

være med at bemærke den lidt friske bemærkning der er

smule hyklerisk hvis man bare lige husker tilbage på hvorfor

kuldsejlede men lad mig først lige minde om hvorfor

sikre et stærkere økonomisk tilsyn og sikre flere muskler således at man

føre kontrol med økonomien ude i de tilbud hvor blandt andet anbragte børn og unge

spørgsmål om at give bedre mulighed for at kunne sanktionere i forhold til at

jo klart at der undervejs i løbet af de forhandlinger kom en lang række af indrømmelser blandt andet det

har kaldt det kloge uddannelseskrav alt det endte med at blive afvist og jeg forstår stadig ikke hvorfor jeg kan forstå det var fordi man gerne ville noget mere

en retning jeg er dybt uenig i som vil gå ud over fagligheden som vil betyde en afspecialisering ude

fald ikke fagligt kan stå på mål for så sandheden er jo når vi kigger ned i hvordan forhandlingerne om socialtilsynet kuldsejlede at

fordi der ikke var enighed om at bruge de otte og tredive million kr

grundlæggende var en stor opbakning til og enighed om og så er det bare ærgerligt og det er beskæmmende at ét parti fik lov til at blokere det jeg håber ikke at det sådan bliver den

familieret grundlæggende i satspuljen har vi altid

vi har fundet hinanden fundet gode løsninger

er ved at komme ind i en valgkamp jeg håber det er det og jeg håber ikke

vi ellers vil komme til at se nu nemlig en fragmenteret

enighed om i fællesskab at holde hånden under anbringelsesområdet afslutningsvis vil jeg bare sige at regeringen jo fortsat vil følge kommunernes indsats tæt og også

fortsat have fokus på at understøtte implementeringen af de store lovændringer som er sket på området de senere

at de altså kommer ud at virke i yderste led

vil regeringen også fortsat arbejde for at kommunerne i højere grad kan basere deres arbejde på viden om effekt således at indsatser over for udsatte børn og unge og deres familier forbedres så tak for debatten og tak til dansk folkeparti for at sætte fokus på et vigtigt vigtigt område og tak for alle ordførernes engagerede indlæg og så et pip til sidst om

kunne vi godt have landet i fællesskab

er der noget ministeren tænker vi skal

er der nogle lovgivningsmæssige tiltag

kvaliteten fremadrettet

at børnene bliver hørt alle de her ting er der også

nogle nye nye kan man sige initiativer ministeren tænker på ville være særlig

på det her område netop for at sikre at børn

får den rette indsats og den rette hjælp

men ud over det er der så noget vi mangler

lige for at lave sådan en opfølgning her og nu for

er nok brug for lige lidt mere tid til at de kan komme ud og virke

af det jeg synes vi bør have fokus på når vi diskuterer barnets reform

og noget af det man kan se

som en indikator for kvalitet i sagsbehandlingen er jo blandt andet omgørelsesprocenterne

jeg altså have et meget meget stærkt fokus på

kan opgøre omgørelsesprocenterne så skal vi se et fald for at det er tilfredsstillende

på børnehandicapområdet været sådan at

har set en stigning igennem de senere år

vi er faktisk kommet op på at det nu er mere end halvdelen af de afgørelser som bliver indklaget til ankestyrelsen som altså bliver omgjort og skal tilbage til fornyet behandling i kommunerne og hvis man ser at det tal altså fortsat stiger

skal det da være min tilkendegivelse at have en drøftelse med partierne om hvordan vi så sikrer

kan børn og ungeudvalget for en bestemt periode eller fremadrettet bestemme at man ikke skal have samvær med sit netværk

i forhold til sundhed og udvikling

barnets tarv men jeg oplever altså også

netværket og tilknytningspersonerne og andre fra at se barnet

er ud fra en individuel eller konkret vurdering at man altså træffer en afgørelse der kan være

dem tænker at det virker mærkværdigt det virker forkert

kan altså også være sager hvor der er

fornuft i at et samvær bliver stoppet derfor skal reglerne jo være så tilpas skarpe og så tilpas præcise at man lige præcis formår at tage udgangspunkt i den enkeltes situation således

at grunden til at vi ikke kunne være med i de forhandlinger var

til et socialtilsyn som kan gå ud og potentielt set konstatere at der er problemer

kan gøre noget ved det bagefter fordi lovgrundlaget ikke er godt nok som det er i dag

har børns vilkår jo også været ude at sige at de

bekymret for at en løsning på det her kunne være en lappeløsning der faktisk kunne blokere

men hvis ministeren er villig til at kigge bredere på lovgrundlaget i forbindelse med det her og noget af det som vi har opremset i vores vedtagelsestekst så stiller vi os meget gerne til rådighed

lige præcis formår at komme ind med den ekspertise til at kunne håndtere de meget forskelligartede behov som de børn og unge måtte have

at man pålægger kommunerne at de skal lave lave driftsoverenskomster med

vil det være meget svært at se for sig

vil gå derhen hvor man så vælger ud fra hvad der er behovet tværtimod er der en meget stor risiko for at man i stedet for vil sidde i en kommune og sige nå ja men vi har jo en driftsoverenskomst med lige præcis den her institution og der skal vi jo fylde op og bruge vores pladser og således

bare sige otte og tredive million kroner det var en rigtig rigtig god aftale der lå og der var rigtig mange fornuftige ting

med og jeg havde indtryk af at alle de øvrige partier som sad omkring forhandlingsbordet var klar til at sige ja til at lave en aftale bare ikke socialdemokratiet

rigtig ærgerlig over jeg kan håbe på at det kun handler om valgkamp og at vi efter et valg så kan

sikre at vi får lavet nogle gode og fornuftige aftaler til gavn for de

lige præcis de børn som er anbragt her har brug for at vi får skærpet og

enige i at der skal være bedre vilkår og vi er også enige i at der skal være et bedre socialtilsyn vi tænker bare ikke

er tilstrækkeligt hvis vi giver dem nogle gode vilkår og de så kan gå ud og sige

rigtig meget at komme efter i forhold til at gøre det godt nok

den rapport som giver os et indblik i hvordan det ser ud omkring takststrukturer så vil vi rigtig gerne drøfte det

bare konstatere at hvis det eneste man ville var

de private tilfører noget helt særligt således at man altså får taget hånd om de målgrupper og man som kommune kan vælge det sted hvor man bedst muligt kan understøtte barnets behov det ligger både i socialtilsynet og også i det personlige

når de har at gøre med børn og unge som eksempelvis

af forskellige årsager jeg tror ligesom

er så komplekst

det kan være vanskeligt nogen sinde at nå i mål og det er jo også derfor jeg egentlig ret åbent tilkendegiver at

vi jo ikke få de henvendelser som vi sådan set får

skal trække sådan en enkelt tråd tilbage til det samråd vi havde tidligere i dag

vi jo havde drøftelsen om kommuner som har en truende

enkelt ønske som er gratis her og nu for kommunerne at tage op

en god kommunikation med de borgere vise dem at de holder hånden under dem række hånden ud hjælpe støtte sætte de foranstaltninger i værk som er nødvendige for

den bedst mulige udvikling både for familien og samtidig for barnet det kunne jeg ønske

er bekymret for om man kan tillade sig at spørge om hjælp hos kommunen fordi man er bange for at ens barn til syvende

en forventning om de gør jeg har en forventning om at de støtter og hjælper familierne når det er at de har

at gøre opmærksom på de store udfordringer der er på det her område så vil jeg sige at foreningen retssikkerhed i familiers trivsel har lavet en caseopsamling om børnefaglige undersøgelser med fokus på retssikkerhed og kvalitet og den vil jeg anbefale at i læser jeg ved at

så vil jeg sige at hvis man læser svigt af børn i danmark fra børns vilkår og trygfonden

er det jo også bekymrende læsning for eksempel udtaler hvert andet barn i alderen fra elleve til sytten år at de ikke tages med på råd i forhold til deres anbringelsessted

jeg ikke fik nævnt i min tale og som også er utrolig vigtigt er jo netop i forhold til forældre der har børn med funktionsnedsættelse

henvendt sig til os omkring udfordringer for eksempel oplever forældre med handicap at stå i den situation

kan få den hjælp som de har behov for for at varetage forældrerollen vi ser for eksempel på det

udfordringer og bekymringer for familierne som ikke kan få den hjælp i hverdagen som de har behov

det gør det også meget svært hvis man ikke får den hjælp og støtte

oplever jo også store bekymringer

trusler om anbringelse det er deres oplevelse

den problemstilling er utrolig vigtig men når det så er sagt og nu

vil jeg sige tusind tak for debatten det er utrolig vigtigt at

stort fokus på det her område hele tiden og når vi ser og

om at vi skal have øget brug af tvangsbortadoptioner og det handler jo heller ikke om at

tvangsanbringelser det handler om at vi sikrer at familierne får en hurtig og effektiv indsats så er jeg jo helt enig med enhedslisten i

fokus på familien i forhold til familieophold der har jeg selv besøgt vibygård og jeg synes

det er utrolig vigtigt jeg synes godt der er nogle justeringer vi kan komme ind på

socialdemokratiet var inde på om der skulle laves en stor lovgivning på det her område men der er nogle justeringer vi kan kigge på og der tænker jeg også

obligatoriske partshøringer i forhold til familier der ikke føler at de

bliver hørt selvfølgelig skal de indgå i sagen som pernille bendixen vores børneordfører sagde handler det også om at lytte til eksperterne

handler det jo også om at lytte og respektere hinandens faglighed men i hvert fald

den kommer vi til at fortsætte for jeg er desværre ikke sikker på